er åbnet medlemmer af folketinget pernille skipper

følgende forslag tilbage

optage dette beslutningsforslag

nummer v firs af thomas jensen nadeem farooq jesper petersen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og halvfjerds af joachim b olsen og

ni og halvfjerds af peter christensen hans kristian skibby og lars barfoed bortfaldet hermed er forespørgslen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

skal man lytte opmærksomt og lige nøjagtig i den her sag

nu på det allerseneste efter vi har haft de forskellige udvalgsbehandlinger og også behandling her i salen kommet en klar melding fra kl på vegne af alle landets kommuner

randzoner det stiller jo ligesom sagen i et lidt

adskillige gange hørt fødevareministeren sige at hvis man har spørgsmål til det fra lodsejernes side eller

kontakte kommunerne det er dem der kan hjælpe med

stiller sagen i et noget andet lys

man kan jo ikke vedtage en lov endeligt

følges op i praksis

vil vi selvfølgelig gerne nå at have en redegørelse om hvad der rent faktisk kommer til at ske er der nogen aftaler mellem regeringen og kl på det her

økonomiske afklaring om dut normalt er det sådan at i en sådan sag

den pågældende minister tage kontakt til kl for at få de her ting på plads og få det forhandlet på plads

det må vi have afklaret

jeg gerne på vegne af venstre anmode om at

får afbrudt tredjebehandlingen nu med henblik på at sagen bliver sendt tilbage til udvalget

udvalgsbehandling forhandlingen om afbrydelse sker efter reglerne for korte bemærkninger er der nogen der ønsker at udtale sig om

vi har haft en lang debat ved førstebehandlingen vi har haft en lang debat ved andenbehandlingen

som venstre konservative og dansk folkeparti vedtog for et år

i dag som alene handler om offentlighedens adgang langs vandløb og

herre erling bonnesen til ministeren

at det her handler om to forskellige love en

det som vi markerer nu er jo at kl intet har hørt

det her det er jo underligt og det er det som ministeren skulle have påtaget sig for lang tid siden uanset om det er den ene eller den anden lov så

derfor jeg så også anmoder om at vi kan få afbrudt tredjebehandlingen nu sådan at vi i udvalget kan få klar besked

ikke har fået en ordentlig redegørelse for

det har vi ikke hørt noget om har ikke haft nogen forhandling

ikke leve med og derfor må jeg fastholde at vi anmoder om at få tredjebehandlingen

af at vi i folketinget har ordentlig lovbehandling men jeg må også sige at tingene må hænge sammen det spørgsmål

stiller nu skulle rettelig have været stillet til behandlingen af l en hundrede og otte og halvtreds i to tusind og elleve jeg vil gerne drøfte sagen med

for spørgsmål for alverdens ting og sager men det har intet at gøre med det lovforslag vi behandler nu l en hundrede og fem og fyrre handler om to ting

det om muligheden for at dyrke energiafgrøder i randzonerne og

med det herre erling bonnesen taler om jeg kan kun se det

et forsøg på endnu en gang at udskyde det som herre erling bonnesen reelt er imod og det er i det hele taget at indføre randzoner på trods af at han selv

handler om de her to ting som ministeren remser op men hvordan skal det så implementeres når det er at lodsejerne og landmændene begynder at henvende sig til de respektive kommuner og spørger jamen hvor skal mine randzoner være jeg har fået et kort her som i øvrigt er smækfyldt med fejl men det har vi tidligere debatteret og

i forbindelse med den aktuelle lovbehandling

kan få svar så det har i høj grad også noget med den nugældende lovbehandling og det nuværende

det her lovforslag at gøre så nu må vi altså have en lille smule ordentlighed i tingene jeg vil vældig

at køre en trætte om tingene på det her tidspunkt af

alt det fru birthe rønn hornbech siger kunne sådan set være

fuldstændig rigtigt hvis det altså bare drejede sig om det lovforslag vi behandler i dag det gør det ikke og derfor vil jeg foreslå at vi færdigbehandler det her lovforslag og så efterfølgende tager en drøftelse af alle de mange mange spørgsmål som jeg er helt sikker på at venstre konservative og dansk folkeparti stadig væk har

om at enhedslisten altid vil støtte et forslag om at

man sender behandlingen af et konkret lovforslag tilbage til udvalget

til udvalget er at der er uklarhed i en tidligere lov det er ikke at der er nogen

må være grænser for hvilke usaglige begrundelser man vil bruge for

saglige seriøse anmodninger om det så støtter vi det selvfølgelig uanset hvordan vi forholder os

som vi så skal se hvordan vi kan få gennemført fornuftigt efterfølgende men

er en proceduredebat hvor man skal have argumenter fra hvert enkelt parti og efter sædvane

en stribe af medlemmer fra

tilbage til udvalget og så vil der være en drøftelse der og en senere tredjebehandling eller også fortsætter debatten her

opmærksom på at det er en procedurediskussion vi har nu herre erling bonnesen vil

til herre per clausen vi prøver at administrere det

godt vi kan jeg var en kort bemærkning

henlede herre per clausens opmærksomhed på den procedure der normalt

som har relation til kommunerne også det aktuelle

ministeren normalt skal tage kontakt til kl for at få afklaret det samarbejdsmæssige forhold med

også de økonomiske dut afregninger skal være på plads det er de øjensynligt ikke i den her sag og det er da så stærk en begrundelse som man

kan komme med for at anmode om at få en klar besked

per clausen gerne vil have når han lige får tænkt lidt over det

den her sag i dag jeg tror at alle der har været her i folketingssalen under førstebehandlingen og i hvert fald alle dem der var til stede under andenbehandlingen vil være klar over er en sag vi har diskuteret længe her ligger ministerens sag med alle spørgsmålene og der har også været flere samråd spørgsmål er besvaret det det her handler om er noget helt andet nemlig at man løber med hundrede kilometer i timen væk fra det man selv har besluttet men lad os nu endelig får vedtaget

om det stillede forslag til en udvalgsbehandling

medlemmer der mener at sagen skal afbrydes skal stemme grønt medlemmer der mener at sagens behandling skal fortsættes skal stemme rødt er det klart og medlemmer der ikke

så ikke få sagen tilbage til udvalget

tredje behandling af den eksisterende sag der har været sagt en lang række ting undervejs og tiden rækker ikke til at trække det hele

vil bare klart markere et par enkelte ting den ene

forudsætning for implementering ikrafttrædelse og igangsættelse af loven var at der lå et fuldstændigt kortmateriale fra myndighedernes side der

igennem en lang og grundig sagsbehandling det gør der ikke man overfører ansvaret tørrer det så at sige af på

landmændene det er klart utilfredsstillende det er også derfor at venstre er gået så stærkt ind i det her på det sidste vi løber ikke

væk fra noget som helst vi står selvfølgelig ved det ansvar

fra starten det har vi så ikke kunnet få

afstemningen om vores ændringsforslag her ved andenbehandlingen hvor vi foreslog en udskydelse af ikrafttrædelsen af det sådan at man havde god tid til at få undersøgt

ordentligt og sådan at lodsejernes og landmændenes retsstilling også kunne blive afklaret man stiller jo nu lodsejerne og landmændene i en fuldstændig umulig situation det er klart utilfredsstillende

røde side nu klar til at køre hen over og så har man

også ansvaret for det hele men vi står selvfølgelig ved det vi sagde fra starten at der skulle ligge et klart og fuldstændigt kortmateriale fra myndighedernes side det gør der ikke det er klart

tredjebehandlingen efter en meget grundig debat under både første og anden behandling

set op for at der er nye spørgsmål man kan stille fordi der simpelt

noget af det som l en hundrede og fem og fyrre utvivlsomt handler om der har været meget diskussion om hvad det ikke handler om

offentlighedens adgang

meget klart af l en hundrede og fem og fyrre altså det fremsatte lovforslag side fire

at hovedreglen i naturbeskyttelseslovens § fire og tyve stykke

udyrkede arealer er åbne

offentligheden kommer til at omfatte randzonerne men det fremgår også af

kan gå en årrække inden et areal lever op til naturbeskyttelseslovens definition af at være et udyrket areal det jeg har været meget optaget af

i den private ejendomsret og der har ministeren i talrige besvarelser

blandt andet på spørgsmål to og tres bekræftet at netop det at der gives adgang til uopdyrkede arealer er noget af det kammeradvokaten har skullet lægge til grund til min store overraskelse må jeg sige oplever vi så nu

adgangsbekendtgørelsen

men desværre må jeg sige og jeg har stillet spørgsmål til ministeren der blev besvaret syv minutter før tredjebehandlingen startede

man ændrer definitionen af hvornår der er adgang til braklagte arealer og kører i stedet for en fuldstændig generel passus ind om at selv om der bliver høstet en eller to gange årligt så medfører det ikke at

tilkendegiver at det alene er randzonerne

advarende pegefinger så nytter det jo ikke noget

efterfølgende sættes i værk faktisk giver adgang til arealer ud over randzonerne

miljøministeriet der skriver at det bare er almindelig praksis man

om på jeg kan ikke forstå når der

gør det fuldstændig klart at det man alene åbner op for er randzonerne og ikke alt muligt andet og derfor har jeg brug for ministerens tilkendegivelse

om det substantielle indhold i loven men jeg synes i hvert fald det er at snyde på vægten hvis man bruger l en hundrede og fem og fyrre til at give offentligheden yderligere adgang

og det der kommer på dagsordenen her er offentlighedens adgang og det er

har mulighed for at dyrke energiafgrøder

ministeriet og ministeren har svaret bredt på en del spørgsmål i forbindelse med behandlingen af l en hundrede og fem og fyrre men når ministeren sådan ligesom giver udtryk for at det

lovgivning og det er i forhold til ekspropriation og det er altså fordi ministeren giver den offentlige adgang

at man nu kan gå langs de her vandløb og det så hyggeligt og man kan cykle på sin mountainbike og det er jo rigtig godt jeg synes det er en fin gave ministeren giver til befolkningen

derfor mener vi faktisk at det ministeren gør her er at ændre en lovgivning om randzoner der var vedtaget i forhold til nogle miljømål den ændrer man nu til en lovgivning som handler om

det er landbruget der kommer til at betale derfor mener vi at den her lovgivning nu ændrer sig til ekspropriation

i dansk folkeparti har været og er voldsomt irriterede og faktisk også lidt ophidsede over at ministeren har ændret

at den stævning der er kommet mod staten også kommer til at omhandle det her

det på nogen måde kan få opsættende virkning i forhold til hvordan vi får implementeret randzonerne men det er ærgerligt at en god miljødagsorden

dernede på sin stol i stedet for at gå op og svare på det fru lene espersen har spurgt om vil det her berøre andet end randzoner eller vil det kun berøre randzoner det må folketinget kunne

det er ikke tilfældet og

jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte seks og halvfems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

jeg slutter afstemningen for stemte syv og fyrre og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

jeg slutter afstemningen for stemte sytten imod stemte tre og halvfems

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

der jeg slutter afstemningen for stemte atten imod stemte to og halvfems

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte to og halvtreds imod stemte otte og halvtreds

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

for stemte en og halvtreds imod stemte otte og halvtreds

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet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

for stemte ni og fyrre imod stemte syv og halvtreds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

herre jan e jørgensen

en person som af politiets efterretningstjeneste vurderes

dansk statsborgerskab

at et flertal i folketinget ikke kan se

var der altså også et flertal i folketinget der kunne se at det var et problem fordi dengang udtalte socialdemokraternes retsordfører fru karen hækkerup følgende

ikke være mange lande som synes at man skal optage personer som statsborgere hvis de skønnes at være til fare

at vi gik ind og undersøgte hvad man gjorde i andre lande og så udtalte hun vi må arbejde for at få konventionen ændret hvis man ikke har mulighed for at udelukke folk som er til fare

socialdemokraternes retsordfører valgte vi så at tage alvorligt og vi stillede spørgsmål til justitsministeren

ville gå ind og arbejde for at man fik undersøgt hvad andre lande gjorde og om der var mulighed for en anden fortolkning af fn konventionen end den vi hidtil havde lagt til grund

mulighed for at få ændret konventionen fordi danmark ikke

justitsministeren har så jeg ved ikke hvor mange gange snakket udenom og

politiken er at ikke desto mindre er fru karen hækkerups lyst til at ændre konventioner dog stilnet af siden da faktisk afviste hun helt at komme til telefonen da politiken bad hende forklare om hun som ny integrationsminister ville arbejde for at ændre statsløsekonventionen

man heldigvis få fat på hendes mand nemlig herre ole hækkerup som udtalte følgende til politiken

vi skal kigge på hvad pokker vi kan gøre for det er uhensigtsmæssigt for at sige det mildt det er vi ganske enige i fra venstres side herre ole hækkerup nåede

dog at ringe tilbage og trække i land og sige jeg tror desværre ikke

vi lægger ikke op til at vi ikke skal følge konventionen men vi lægger op til at vi skal fortolke konventionen sådan at vi ikke bliver tvunget ud i de her uhensigtsmæssige situationer som man altså gør i andre lande der også har tiltrådt konventionen herunder norge og så lægger vi op til at hvis det ikke er muligt

de andre der har været medunderskrivere på konventionen for at se om vi kan lave

en ændring af konventionen så vi ikke kommer i den her situation

vil undersøge hvor langt

har så stillet nogle spørgsmål vi har spurgt

og politiet har fundet manden han er anholdt han er tiltalt og der er berammet en retssag mod ham kan man så i det mindste udsætte mandens ansøgning om statsborgerskab indtil retssagen er overstået

svar fra justitsministeren nej det kan man ikke

på trods af at han altså har begået terror

men blot endnu ikke er dømt for det

justitsministeren svaret det må bero på en konkret vurdering for nu at skære det fuldstændig ud i pap hvis en person har skudt dronningen og sprunget christiansborg i luften

belønne den person med et dansk statsborgerskab

eksempel som er sat på spidsen

vurderes til at være til fare for rigets sikkerhed og vi synes at det

står på talerstolen og endnu en gang tordner imod

det pågældende lovforslag når vi alle sammen ved at venstre ender med at stemme for det pågældende lovforslag

og derfor syntes det var godt at der var flere der fremførte den og så er

konklusioner vi drager af kritikken

vi ønsker ikke at tage op mod tusind personer som gidsler fordi der er én person på lovforslaget som vi helst havde set ikke var på lovforslaget vi ønsker heller ikke at pille nogle af dem ud som dansk folkeparti

piller ud vi hylder det princip

det

så vi vil ikke på den måde tage tage folk som gidsler og slå en hel masse i hartkorn

er et problem vi har anvist en vej til hvordan problemet kan løses nemlig med en ny fælles fortolkning af fn konventionen eller om muligt en ændring af fn konventionen vi er meget skuffede over at regeringen modsat hvad man sagde før valget ikke vil gå ind i

at af lovforslaget og

tager hvem som gidsel og at justitsministeren jo

vi er i den situation at den pågældende er på lovforslaget og så er vi nødt til at forholde os til virkelighedens verden men jeg er da enig

for dansk folkeparti i at det er beklageligt

så er det herre langballe for en kort bemærkning

potentiel terrorist imellem og

og tordner mod regeringen når de alligevel

imellem og vi mener at

vi har en nuanceret tilgang til tingene vi går ikke ind for at man bryder en konvention og vi går ikke ind for at man tager folk som gidsler

skal ændres eller omfortolkes og vi synes det er stærkt kritisabelt at justitsministeren fuldstændig afviser at der skulle være et problem

vi synes i allerhøjeste grad at der er et problem men bare fordi man ikke vælger den samme løsning som dansk folkeparti betyder det altså ikke at man ikke kan

en kritik af regeringen på det her punkt og synes at den

kritikken kunne de jo bare stemme

jeg skal da indrømme at det er en

vanskelig beslutning og at at man kan argumentere

og imod men det er altså ikke rimeligt at beskylde os for at være uden mening i denne sag

de gerne vil have oplyst så man ligesom

men vi har fået svar på de spørgsmål

er sat på lovforslaget og har ikke mulighed for

til personer som er i den risikogruppe

at har venstre i den her sag

indtrykket af at man i den danske befolkning har meget vanskeligt ved at forstå hvorfor vi skal give

den pågældende person statsborgerskab men jeg tror også man kan forstå at fordi der er en person vi ikke ønsker at give statsborgerskab

ikke at vi vil straffe de cirka tusind andre personer som opfylder kravene for at få tildelt statsborgerskab

ansøgerne efter om de er statsløse eller hvor de nu har

fordi der er en vi er utilfredse med

tusind

kan tages ud af lovforslaget

jeg godt bekræfte men jeg kan også bekræfte at

ender med at stemme for og end ikke ænser vores ændringsforslag

et blik vi forstår ikke i dansk folkeparti at

det vil sige de politiske partier på nær dansk folkeparti vil belønne en

med statsborgerskab og stemmeret men det er så hvad der sker en af de statsløse og det er allerede fremgået der er kommet på

er ifølge pet til fare for rigets sikkerhed og er altså under mistanke

begået eller ville begå terrorlignende handlinger

det vil vi i dansk folkeparti simpelt hen ikke være med til og derfor har vi stillet et ændringsforslag så alle de tretten statsløse pilles

og det er simpelt hen at de folk som er beskyttet af statsløsekonventionen jo springer foran i køen og nogen betingelser ikke har aflagt nogen prøve nogle har begået kriminalitet andre har forhold der gør at de ikke opfylder betingelserne for statsborgerskab så hvorfor skal de springe foran i køen hvorfor kan de ikke aflægge de samme prøver og

og for danskernes tryghed

hvis der ikke er flertal for det stemmer vi simpelt hen imod

der stemmes om ændringsforslag nummer

til at komme på plads selv om man jo skal være forberedt på at

afstemningen for stemte tretten imod stemte tre og halvfems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

betragter jeg ændringsforslagene nummer en

fem som bortfaldet de er bortfaldet ønsker nogen at udtale sig herre martin henriksen som ordfører for dansk folkeparti

statsborgerskab alligevel skal have dansk statsborgerskab og der kan vi forstå at venstre altså ender med at

og her har vi så at gøre med et lovforslag som bliver

at lovforslaget bliver opdelt så medlemmerne kan stemme hvad de har lyst til men vi agter selvfølgelig at stemme imod

ved tredjebehandlingen vi er forundrede over at

venstre og konservative her her i dag og endegyldigt på onsdag ender med at lægge stemmer til regeringens lempelser af udlændingepolitikken jeg synes

deles i to lovforslag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

forhandlingen er sluttet og vi går til

om at lovforslaget deles i to lovforslag

delingen af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget eller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

ønsker nogen at udtale sig herre martin henriksen som ordfører for

lovforslagets intentioner er at det skal være nemmere for udlændinge der kommer til danmark at stemme ved lokale valg

har vi den opfattelse at man som udgangspunkt skal være dansk statsborger for at kunne stemme ved lokale valg i danmark vi har en regel der går ud på at man skal være dansk statsborger for at kunne stemme ved folketingsvalget denne regel synes vi er ganske udmærket og rimelig

vi også ønsker at den skal gøres gældende i forhold til kommunalvalg og regionsvalg vi mener det er rimeligt at udlændinge skal gennemgå en integrationsproces og at de skal leve op til nogle krav som folketinget og samfundet stiller og når de så lever op til de krav er der også nogle rettigheder og pligter der følger med blandt andet at man har mulighed for at stemme ved demokratiske valg i danmark vi synes i dansk

at det er forkert at man reducerer det at stemme til valg til en form for integrationsredskab og derfor

stillet ændringsforslag her ved andenbehandlingen om at

alene personer med dansk indfødsret og nordiske statsborgere fremover kan opnå valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og vi håber selvfølgelig at

der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte tretten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

hvis intention angiveligt er at lukke

et skattehul i den kommunale ejendomsskattelov

er enige i at dette skattehul

regeringen vælger at lukke skattehullet på fordi det vil medføre at en række

tusindvis af grundejere bliver ramt af højere skatter

lovforslaget vil også i sin udformning medføre en forskelsbehandling af grundejere i fuldstændig sammenlignelige situationer kun afhængigt af hvornår de har fået udstykket deres grund om det er sket før eller efter

tilblivelse har været stærkt kritisabel

blevet stillet en række spørgsmål og størsteparten af

ikke om hvor lang tid det ville tage at besvare spørgsmålet vi har også udbedt os

kammeradvokaten det er blankt blevet afvist med

henvisning til at der ikke er tale om jura men politik

vi har anmodet om teknisk bistand til at få udarbejdet et

så man kan altså ikke nå at lave et ændringsforslag til et

i høring hos en række organisationer med en frist på to dage det synes vi er underligt nå men når ministeriet ikke vil hjælpe

man jo lave sine ændringsforslag selv

desto mindre lykkedes det altså og de ændringsforslag der er kommet vil vi selvfølgelig anbefale at man stemmer for de vil nemlig lukke det skattehul som er blevet påpeget men ikke mere end det vil ikke ramme en række uskyldige grundejere

om ændringsforslag nummer to uden for betænkningen af jan e jørgensen morten marinus leif mikkelsen og mike legarth

jeg slutter afstemningen for stemte halvtreds imod stemte syv og halvtreds

nul ændringsforslaget er forkastet herefter stemmes der om ændringsforslag nummer tre uden for betænkningen af jan e jørgensen morten marinus leif mikkelsen og mike legarth

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer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

herre henning hyllested som ordfører for

for politiet når man man sætter ind over for ulovlig cabotage at

lastbilen eventuelt måtte føre med sig

vi har har igennem lang tid efterlyst et svar

justitsministeren og justitsministeriet og har også

i enhedslistens ændringsforslag er

tale om en

forebyggende foranstaltning

set ikke et forsøg på at gøre nogen objektivt

se ud som i og med at det gods som

i den pågældende sættevogn jo kan afhentes og omlæsses det er selvfølgelig besværligt og det er dyrt

jo lige nøjagtig deri det forebyggende ligger

det trækkende køretøj men altså også sættevognen

man dermed har sikkerhed for at bøder kan betales

det er jo nogle regler som man i forvejen har i færdselsloven i forbindelse med andre overtrædelser af færdselsloven men ikke af godsloven

at speditørerne som står bag de her transporter og som er ansvarlige for transporterne selvfølgelig

tilbageholdes være meget mere omhyggelige med at sikre sig at

hvis det pågældende køretøj tages i

så skal man altså bare gå ud og spørge på landevejen

middelfart med fem hundrede lastvognschauffører og vognmænd og der var beskeden meget meget klar

man jo gå ind på youtube for der ligger i øjeblikket en video med en bulgarsk chauffør der tilbageholdes det er så for overtrædelse af køre hvile tids bestemmelserne og

man vil konstatere at der bliver ringet til vognmanden i bulgarien som jo ikke har penge til at betale

i øvrigt påske og så går der tre fire dage og så ringer man selvfølgelig også til speditøren

det firma det er dsv et stort velrenommeret dansk firma og

til lovforslaget fra speditørernes forening de er nærmest lettede over at det ikke handler om sættevognen men det kun handler om trækkeren og det er selvfølgelig fordi de ved fra det store udland at man i nogle

opmærksom på at regelsættet

er komplekst og at det er vanskeligt at håndhæve lige nøjagtig derfor skal vi have nogle meget skrappere forebyggende midler ind og det kunne netop være at tilbageholde sættevognen

af forebyggende karakter som jeg siger i kampen mod social dumping på transportområdet der er mistet otte

chaufførarbejdspladser inden for de senere

mindst tre milliard kroner i manglende

skatteindtægter og moms så derfor er det rigtig rigtig ærgerligt at

sf ikke vil medvirke her til et alvorligt slag

folkepartis støtte til enhedslistens ændringsforslag

deltog selv i det omtalte stormøde med transportbranchen i danmark og vi må bare sige at situationen er

kritisk med hensyn til østeuropæisk arbejdskraft i danmark som jo for så vidt kunne være ganske udmærket hvis det foregik på lovlig vis

fordi der er for lidt kontrol og fordi konsekvenserne af at blive stoppet derude på landevejen faktisk er lig nul nu får vi så den her mulighed for at politiet kan beslaglægge forvognen

bare en ny og henter

jo det der er problemet igen er der så bare ikke nogen respekt for den lovgivning vi

som ligger og kører ulovligt rundt ude på vejene jeg synes det er beskæmmende at regeringen i sit regeringsgrundlag taler om at

skal bekæmpe social dumping at vi skal bekæmpe cabotagekørsel men når det så kommer til at vi skal trykke på knapperne herinde i salen

står man altså ikke ved det man selv har har været fremme med i regeringsgrundlaget

men vi bakker op om enhedslistens ændringsforslag

tilbage af at regeringen ikke er optaget af at

der er foretaget en række initiativer og der vil

i folketinget som er optaget af at de ulovligheder der

forhindres og at vi skal sikre at ulovlig cabotagekørsel

to lovforslag delingen af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag der stemmes om

tre og tyve imod stemte otte og firs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

nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så vi går til

to lovforslag er vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to af et mindretal

tre og fire tiltrådt af udvalget om ændringsforslagene nummer fem og seks af et mindretal

syv tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet og vi går til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

fronterne har måske været trukket lidt skarpt op men jeg må sige at vi her i folketinget med denne debat for første gang i mange år er kommet i gang med faktisk også at diskutere de grundlæggende narkotikapolitiske spørgsmål og det var også på tide spørgsmålet om stofindtagelsesrum som et af mange tilbud til de udsatte

der skal sikre værdige forhold og bedre muligheder for at overleve er efter liberal alliances opfattelse første skridt i retning af en hårdt tiltrængt mere begavet rationel og evidensbaseret narkotikaindsats hvor vi ikke blot hovedkulds og nærmest bevidstløst bliver ved med at straffe vores mest udsatte medborgere for at have en lang række alvorlige og komplekse sociale og psykiske problemer det som dette lovforslag reelt indeholder er en klar hjemmel for kommunerne til at oprette og drive stofindtagelsesrum samt en anvisning til politiet om at der altså skal udvises hensyn over for vores udsatte medborgere således at vi samtidig ikke stresser jagter og straffer disse mennesker med den konsekvens at de kun har endnu mere vanskeligt ved at komme til at profitere af de tiltag vi ellers har etableret til dem det vil give dem en reel mulighed for at få adgang og prioritere adgangen til helt basale sundhedsydelser ikke mindst vil de blive sikret større mulighed for at overleve det burde efter liberal alliances opfattelse være fuldstændig ukontroversielt at forudsætte

arbejde i helt modsatrettede retninger

slog med handlingsplanen kampen mod narko

at den danske narkotikastrategi bygger på fire søjler forebyggelse behandling skadesreduktion og kontrol disse fire søjler eller grundpiller i strategien må bare ikke modarbejde hinanden de må alle arbejde i retning af det fælles mål som jeg faktisk tror at vi alle kan blive enige om at færrest mulige kommer til skade ved brugen af disse stoffer at give politiet den anvisning at de skal udvise hensyn over for vores udsatte medborgere så de ikke forhindres adgang til de hjælpetilbud vi som samfund etablerer til dem at man ikke skal konfiskere en stærkt stofafhængigs næste fix på vej til et stofindtagelsesrum

grundlæggende skal afholde sig

som vi også diskuterede det under lovforslagets førstebehandling løser stofindtagelsesrum ikke alle narkotikarelaterede problemer men det løser nogle og efter liberal alliances opfattelse nogle af de vigtigste

behovet for at vi tilbyder mere værdige forhold for de mest udsatte og giver dem bedre mulighed for at overleve at undgå smitte med hepatitis

og så videre stofindtagelsesrum bidrager i øvrigt ikke når man kigger på de udenlandske erfaringer til øget stofhandel og mere kriminalitet når man ellers tillader sig selv at se helt logisk på disse forhold vil en narkotikaindsats der baserer sig på at konfiskere udsatte stærkt stofafhængige

derimod bare øge både stofhandelen og følgekriminaliteten det forholder sig jo ikke sådan at når politiet konfiskerer en stærkt stofafhængigs næste fix

siger stofbrugeren til sig selv det var søreme ærgerligt ingen stof til mig i dag jeg går hjem og prøver måske igen i morgen

skaffe penge og nyt stof hurtigt formentlig via en ny og måske endnu mere desperat følgekriminalitet og pusheren ender med at få solgt en dosis mere den form for politiindsats stimulerer jo kun det illegale marked hvis leveringsevne er uudtømmelig trods fyrre års dansk og international regulær krig mod disse stoffer det illegale narkotikamarked har jo

verden over vist sig ekstremt modstandsdygtigt nærmest ukueligt det tilpasser sig lynhurtigt ethvert kontroltiltag og udligner effektivt eventuelle tab sådan er det bare uanset om man så kunne ønske sig at det var anderledes har vores kontrolindsats overhovedet positiv effekt vil denne typisk kun være af helt kortvarig karakter dertil kommer så alle skadevirkningerne af denne krig fortsat høje dødstal blandt alt for unge mennesker

det allervigtigste at tage hånd om nu på den baggrund er vi også glade for at se at de konservative har

forslag om at udvide behandlingen med lægeordineret heroin

om at give stofbrugerne krav på hurtigt at blive tilset af en læge ligesom de konservative ønsker at give

en egentlig behandlingsgaranti i forhold til også den lægelige behandling det er vigtige skridt skridt der burde være taget for længst og som vi i liberal alliance meget gerne vil se nærmere på vi har brug for mange og gode løsninger på narkotikaområdet der findes ikke en enkelt og hurtig løsning på disse alvorlige og komplekse problemer ligesom kriminaliseringen af disse stoffer ikke har løst alle problemer men måske snarere bidraget til problemerne vil stofindtagelsesrum ikke løse alle problemer det vil en udvidelse af behandlingen med lægeordineret heroin heller ikke men når vi samler alle de gode og nødvendige løsninger og samtidig holder fokus på at undgå direkte at bidrage til at øge problemerne vil vi komme meget tættere på en målsætning om at færrest mulige kommer alvorligt til skade

her er det som også herre tom behnke var inde på under førstebehandlingen altså vigtigt at vi også inddrager fagfolk i disse diskussioner og i tilrettelæggelsen af bedre løsninger narkotikaområdet er har jeg personligt måttet sande et meget komplekst felt og der findes som

det er vigtigt at vi som politikere ikke tror eller forestiller os at vi med et snuptag en kriminalisering et stofindtagelsesrum eller andet bare lige løser alle problemer vi har i liberal alliance under behandlingen af dette lovforslag været bekymret for om man reelt havde til hensigt at stække de privates adgang til at bidrage til at løse narkotikarelaterede problemer vi er dog blevet betrygget i at dette ikke er tilfældet og at private tiltag

som eksempelvis de mobile fixerum fortsat kan drive stofindtagelsesrum fuldt lovligt men det må sundhedsministeren meget gerne bekræfte også her i dag ministeren bedes også bekræfte at man ikke ved de senere vejledninger begynder at pålægge personalet en anmeldepligt i forbindelse med politiets arbejde

gerne set at man havde valgt en anden måde at sikre en klar hjemmel til kommunernes drift af stofindtagelsesrum men vi vil ikke lade sådanne mindre betydningsfulde ting komme i vejen for

kan komme i gang med at sikre ordentlige og værdige forhold for de mest udsatte nu skal vi se at komme i gang med at redde liv

som jo er spørgsmål fem og fyrre hvor der også er

drevet af selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen og og det som lovforslaget beskriver er hvordan politiet i umiddelbar nærhed af disse stofindtagelsesrum skal håndhæve forbuddet mod besiddelse af euforiserende stoffer til andre end medicinske og videnskabelige formål så den forståelse jeg hørte liberal alliances ordfører have kan jeg kun

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går

til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som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

til udenrigsministeren for den skriftlige beretning om europarådets virksomhed det er jo sjældent at vi i folketingssalen diskuterer europarådet så derfor er det glædeligt at vi også i år har muligheden for

at diskutere det forgangne år men også komme ind på hvilke områder danmark

vi fra venstres side ønsker ændringer

europarådet hvilket gør at samarbejdet ikke er lige så tæt og stærkt som det er inden for eu til gengæld er næsten alle europæiske lande medlem af europarådet hvilket bidrager til en frugtbar dialog også med de lande som ikke helt lever op til det vi normalt regner for grundlæggende europæiske værdier som eksempelvis demokrati og overholdelse af menneskerettigheder for så vidt angår europarådets virksomhed

er der to forhold der er værd at fremhæve for det første er

og derfor er behandlingstiden meget lang

faktisk afholder sig fra at benytte domstolen eftersom det virker uoverskueligt og opslidende at skulle anlægge sag ved en domstol med så lang behandlingstid det britiske formandskab i europarådet prioriterede reformer af domstolen for at gøre sagsbehandlingen hurtigere og smidigere og her rummer brightonerklæringen en række spændende elementer som kan være med til at styrke domstolens mulighed for at behandle flere sager det er imidlertid velkendt at for eksempel rusland ikke budgetmæssigt ønsker at styrke domstolen det hænger givetvis sammen med at rusland er et af de lande

at regeringen også den danske presser rusland

for venstre er det afgørende at danmark aktivt arbejder for at europarådets medlemslande lever op til de krav og standarder som de selv har skrevet under på det er værd at notere sig at europarådet på sin vis har formået at trimme organisationen som det fremgår af ministerens redegørelse antallet af aktiviteter og programmer er blevet reduceret til et mere overskueligt antal og den fortsatte reformering af europarådet peger i den rigtige retning og er med til at skabe flere synlige resultater for pengene europarådets ressourcer er trods alt meget begrænsede

er det yderst glædeligt at det er lykkedes at strække pengene længere der er dog fortsat steder hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved europarådets prioriteringer i maj måned udkom den stærkt omdiskuterede

rapport om racisme i danmark læser man denne rapport vil man få det indtryk at der nærmest hersker apartheid i danmark kender man blot lidt til situationen i andre af europarådets medlemslande er det tydeligt for enhver at rapporten om danmark skyder langt langt over målet ressourcerne burde være brugt på lande hvor der er reelle problemer og ikke på at udarbejde en rapport om et land hvor man blot er uenig med tonen i debatten og de politiske partiers tilstedeværelse i parlamentet

så synes vi at der er positive tendenser i europarådet men der er også nogle ting vi bør fokusere markant mere på

jeg vil slutte af med og det er georgien

det der hedder rapporteur på georgien i

de interne forhold i georgien vi har jo desværre også en situation hvor

stadig væk den dag i dag

jeg kunne godt tænke mig at spørge udenrigsministeren om hvordan man vil

den fuldstændig fastlåste situation der er med et land

fuldstændig ligeglad med de resolutioner vi har

om at rusland selvfølgelig bør trække sine soldater væk fra de besatte områder og ikke mindst overholde den fredsaftale

der er stadig væk en fastlåst situation

på cypern hvor man ikke

nogen løsning i horisonten overhovedet så der mangler vi mere handling vi mangler

og det håber jeg meget den danske regering er villig til så det er ordene

menneskerettighedsforkæmperne

efter min opfattelser bør politikerne tage til ukraine for at sende et signal nemlig at de støtter det ukrainske folk og sender et signal om at det politiske og økonomiske tryk

ukrainske afdeling der også gerne ser at

flere fremtrædende eu lande

et formandskabsland som danmark

det med til at hive luften ud af det boykotmønster

personer været med til at sikre at tymosjenko fik lægehjælp at der begyndte at komme mere fokus på hendes vilkår

at vi fastholder presset det er sørgeligt at den danske regering valgte at tage luften ud af det boykotmønster og jeg og jeg må indrømme

det synes jeg sådan set burde gøre indtryk

venstre havde statsministerposten nu er

i ukraine ville det ikke være helt i europarådets ånd

noget boykotmønster som der er i den pågældende sag i øjeblikket

at de er neutrale i spørgsmålet om

støtte eller ikke støtte af boykot så man kan ikke kaste dem foran sig

ikke at holde møde med oppositionen i ukraine han valgte specifikt ikke at ville mødes med den ikke mindst hørte jeg

at tymosjenkos repræsentant sagde at det da er fint nok at kulturministeren har valgt at mødes med advokaten for tymosjenko

det havde været bedre hvis han havde villet kæmpe for at holde møde med tymosjenko som en lang række andre politikere

liberal internationals leder og andre

valgt at indkalde kulturministeren til samråd så vi kan høre om de store politiske resultater han har fået ud af sin tur

vi se meget frem til at høre

for venstre om ikke

kan være andet end boykot og

at en dialog for at fremme menneskerettigheder

ukraine ikke alene handler om den meget nedværdigende behandling som

for et land som ukraine det vi desværre også ser er

med hvad europarådet har anbefalet

ytringsfrihed i forhold til behandlingen af tymosjenko og så videre det der har haft en virkning er når man har

se et mønster for boykot når man har kunnet se et mønster

i ukraine det har haft større effekt

begyndte at åbne op for at tymosjenko kunne komme under

også der hvor der begyndte at komme større fokus

men det ændrer bare ikke ved det billede

det bliver nævnt at ukraine ikke rigtig efterlever

mig ret i at det netop derfor når der er henstillinger som et land eller flere lande desværre ikke efterlever

det er udenrigsministeren der håndterer hvordan og hvorledes man fra

sådan nogle rapporter det vil jeg lade udenrigsministeren

og venstres holdning til den pågældende rapport rent politisk er bare at vi synes det er dybt sørgeligt

i et land som danmark som har så få problemer i forhold til en lang række af europarådets andre medlemslande som har

overgreb på mindretal og så videre

tid på et land som danmark der synes jeg ærlig talt man

siden de afleverede udenrigsministerposten

altså den ene gang har man stemt for at

tror ordføreren ikke at

gerne gentage dem det ene er at

vi nu har formandskabet for eu og det havde vi ikke dengang ol foregik

et boykotmønster hvor en lang række fremtrædende

når så et formandskabsland som danmark bryder det mønster

tyskland frankrig storbritannien og

vi tropper op og så bliver man selvfølgelig

af regimet i ukraine alt andet

og at fagforeningsfolkene var ligeglade med den akademiske som man nu endnu en gang får gentaget fra

gider vi ikke aktionere er menneskerettighederne

hvis et lille land som danmark går ind og

formandskab men det har vi nu og derfor

luften ud af det boykotmønster

bygget op af en lang række fremtrædende lande

når man har formandskabshatten på

ordfører i ordførerrækken er herre mogens jensen socialdemokraterne

udenrigsministeren for en god og fyldestgørende redegørelse om virksomheden i

danskere og formentlig mange andre borgere i europa som langtfra er helt skarpe på hvad europarådet er og hvad dets arbejde går ud på de færreste ved at menneskerettighedsdomstolen faktisk er grundlagt og drevet af

medlemslandene blandt andet ved at udsende valgobservatører og heller ikke mange ved at europarådet har en menneskerettighedskommissær som spiller en stor rolle i overvågningen af menneskerettighedskonventionens overholdelse i

man kan selvfølgelig på en vis måde også sige at det er ligegyldigt om befolkningen har viden om

europarådet er et tres år gammelt samarbejde som faktisk tæller alle europæiske lande på nær et og dermed

også er en unik samarbejdsplatform for europa fra de yderste dele af rusland til gibraltar når bare rådet virker og skaber resultater men jeg synes der er en pointe i at påpege at vi alle sammen den danske delegation i europarådets

regeringen har et fælles ansvar for i højere grad at synliggøre virksomheden menneskerettighedssituationen i ukraine som vi lige drøftede et element af er faktisk et lysende godt eksempel på rådets arbejde og aktuelt fordi europarådet jo er gået i spidsen med protester mod retssagen

som klart strider mod den europæiske menneskerettighedskonvention som ukraine selv har underskrevet det samme gør jo diskriminationen af seksuelle minoriteter hvor ukraine i øjeblikket er ved at vedtage en lov der gør information om homoseksualitet ulovlig og hvor myndighederne for kort tid siden forhindrede

også her spiller europarådet en rolle og

og den parlamentariske forsamling fremsat kraftige protester mod disse overgreb europarådet har faktisk også spillet en rolle både i forhold til vejledning og rådgivning i forbindelse med vedtagelsen af en ny retsplejelov for ukraine der er et skridt i den rigtige retning og man bidrager også til uddannelse inden for det ukrainske retsvæsen også danmark er direkte involveret i nogle aktiviteter idet vi blandt andet finansierer et program til styrkelse af lokaldemokratiet

det er altså blot et eksempel på at europarådet er i front når det gælder politisk kritik af menneskerettigheder

konkret med uddannelse råd og vejledning til landene for at fremme demokrati menneskerettigheder og retsvæsen som også venstres ordfører var inde på

rådet i øjeblikket i gang med at gennemføre en reform som skal sikre mere synlighed og ikke mindst mere gennemslagskraft for rådets arbejde dels ved at fokusere mere skarpt på det som er rådets tre kernearbejdsområder nemlig menneskerettigheder demokratiudvikling

ved at sikre et bedre samspil mellem den politikudvikling der foregår i europarådet og det som sker i de nationale parlamenter og regeringer

den danske parlamentariske delegation både før og efter valget har vi jo

bredt enige om at bakke op om thorbjørn jaglands bestræbelser på

bliver mere tydeligt hvad europarådet står for og ikke mindst skaber af resultater for der er ingen tvivl om at vi har brug for europarådets samarbejde

det er et samarbejde der dækker syv og fyrre europæiske lande og ikke kun eus syv og tyve lande og desværre er det jo sådan at vi dagligt ser at der stadig væk sker brud på menneskerettighederne i flere lande der er lande som ikke lever op til

og retspolitiske standarder som er nødvendige for at kunne kalde sig ægte

i ukraine og desværre har vi også set det i andre lande og med den konflikt som også venstres ordfører nævnte

voldelige konflikter mellem europæiske lande

det palæstinensiske selvstyre og marokko

og også tyrkiets medlemskab er med til at sikre en god dialog med den muslimske del af verden

til fns fredsplan i forhold til situationen i syrien men stadig væk må man jo sige at det som er en af de allervigtigste aktiviteter for europarådet er

her har der jo som det også blev sagt af venstres ordfører længe været kapacitetsproblemer men nu ser det dog ud som om de seneste reformer af domstolen er begyndt at virke enkeltdommeafgørelser og

for at anvende pilotdomme har betydet at der er blevet afgjort mere end titusind flere sager i to tusind og tolv

to tusind og elleve men antallet af sager der venter på afgørelse er stadig væk alt alt for stort i øjeblikket er det altså ethundrede og enoghalvtredstusindsekshundrede og det er

og regeringerne nødt til at kigge på nødt til at gøre noget ved

tror jeg at vi er meget enige bredt set

hvis der fortsat skal opretholdes en tillid til domstolens arbejde nu pågår der så jo også forhandlinger om at eu underlægges domstolen således at man fremover kan behandle klager over eu jeg synes det er en fin udvikling men også her bliver der behov for øget kapacitet et andet utrolig vigtigt aktiv for europarådet er menneskerettighedskommissæren den svenske thomas hammarberg som har gjort en formidabel indsats hen er nu blevet afløst afløst af nils muiznieks fra letland som har meddelt at han vil gå i samme fodspor med et klart fokus på forholdene for udsatte grupper i europa som blandt andet romaer flygtninge og seksuelle minoriteter han vil derudover prioritere mediefriheden i de europæiske

præcis mediefrihed og ytringsfrihed er der god grund til at opprioritere arbejdet med i europarådet idet vi jo med ungarns vedtagelse af en særdeles problematisk

i det europæiske hus dele af den lov blev da heldigvis annulleret i december to tusind og elleve af den ungarske forfatningsdomstol efter massivt pres fra blandt andet europarådet

arbejdet i europarådet udføres også i rådets kongres af lokale og regionale myndigheder som mødes to gange årligt og hvor danmark har ti

repræsentanter her er det jo det lokale demokrati der er i fokus indtil videre har der været alt for lidt samarbejde mellem de danske medlemmer af den parlamentariske forsamling og lokalkongressen men det ønsker vi at rette op på gennem afholdelse af et snarligt møde mellem de kommunale repræsentanter og folketingets delegation det vil også kunne bidrage til

europarådet et moderne et effektivt og fokuseret europaråd vil fortsat kunne spille en meget vigtig rolle i det næste årti og danmark har selv om vi er et lille land en mulighed for at påvirke arbejdet stærkt hvis vi vil

jeg synes at regeringen uanset farve og vi parlamentarikere skal give hinanden håndslag på at blive endnu mere udfarende og aktivistiske i europarådet med et eneste mål nemlig at fremme et fortsat fredeligt samarbejde og

til herre mogens jensen fordi han jo nu har overtaget formandsrollen

og som jeg tror herre mogens jensen også har haft lejlighed til at læse

som jo går ind og kigger på racismeproblemet i danmark som jeg tror overskriften nogenlunde er er der lavet en lang række henstillinger

hundrede og fem siger at ecri henstiller at de danske myndigheder godt nok uden utidige indgreb i mediernes uafhængighed

medierne til at afholde sig fra at udsende oplysninger som kunne tænkes at forårsage øget diskrimination og så videre

sikrer at politiet kommunikerer med medierne og

velkomsten som formand og så vil også sige tillykke med næstformandsposten til venstres ordfører jeg må indrømme at da jeg i en periode har været væk fra europarådets arbejde har jeg

min holdning generelt ud fra de rapporter vi ser fra ecri at jeg synes de gør et godt og grundigt stykke arbejde i forhold til at gennemgå landenes forbedringspotentiale når det gælder en lang række områder

selv om der er tale om danske statsborgere

som oftest ikke fremhæves hvis de kommer fra thy eller fra sønderjylland

et arbejde at gøre også i de danske medier for at sikre at der ikke måske uforvarende

og der synes jeg jo at det er lidt beskæmmende at vi har ecri som decideret går ind og blander sig i hvordan

frie presse skal agere i et land som danmark jeg må indrømme

ville have den klare opfattelse at det

at ordføreren kommer til at se at det altså en fuldstændig indblanding i hvordan og hvorledes et land som danmark egentlig håndterer tingene selv

jeg håber at ordføreren tager medieordførerkasketten på

også erkender at her er ecri altså gået for langt og at man måske burde koncentrere sin indsats om lande som har langt langt værre problemer

på de her felter men der er også ting

også når vi selv ønsker at der skal stå respekt

menneskerettigheder at tage imod den kritik der måtte komme

mod os selv også selv om det er små

jeg vil altså sige at når jeg kan respondere på kritikken omkring lige præcis det med hvordan man omtaler kriminelle i de danske medier så er det jo fordi vi selv i danmark også har haft en diskussion om det her

nogle medier ønsker at fremhæve

andet end hvis man ønsker at fremstille den gruppe af mennesker som specielt kriminelle så ecri har altså en pointe synes jeg men jeg er jo fuldstændig enig med ordføreren i at alvorligheden

synes det er ganske utænkeligt at et afbud til en fodboldkamp kunne være et af flere pressionsmidler mod et land

blande sport og politik sammen det er

valgt at lægge et

og man ikke har valgt at lave en sportslig boykot for det kunne man jo også gøre

man jo lave en rigtig boykot hvis alle lande sagde vi holder vores sportsfolk hjemme så vi ikke skubber dem foran os i kampen

hvis man ikke har gjort det og ens sportsfolk møder op

politisk

skal være der for at bakke landets deltagelse og sportsfolkene op

over for styret møde menneskerettighedsgrupper og bakke dem op i deres arbejde som det jo helt tydeligt er sket med den danske kulturministers deltagelse og som

var jo fra start af at man ønskede at deltage dernede med de begrundelser jeg lige har givet

holdt fast i den mulighed der kunne være i hvis der nu ville være en fælles holdning i eu om en eller anden form for reaktion så skulle den danske position

kunne holdes åben ikke mindst når vi er formandsland men nu var eu konklusionen jo også den at man ikke ønskede

komme til at tale med menneskerettighedsgrupper og bakke den kamp op der foregår for menneskerettigheder i ukraine og det er lige præcis det som jeg den danske regering

jeg skal lige høre om jeg har forstået ordføreren rigtigt

det sådan at forstå at når der foregår noget kriminelt i danmark og aviserne skriver om det så ønsker herre mogens jensen ikke at man skriver at det måske er

jo også i retsudvalget og jeg ved at i fængslerne for eksempel

folk af anden etnisk herkomst overrepræsenteret i forhold til deres andel af befolkningen

overrepræsenteret i fængslerne og for mig at se er

finde ud af om der er et reelt problem og netop derfor er det også vigtigt at aviserne skriver om

og det er der ofte ikke at fremhæve

et andet land end danmark når de er danske statsborgere så synes jeg jo det er et forsøg på at udstille en bestemt befolkningsgruppe hvis man hele tiden nævner

de jo komme fra fra mors eller tønder eller de kan komme fra fra mellemøsten det afgørende er at de er danske statsborgere og så skal de behandles som sådan

i medierne der gøres altså forskel en gang imellem og det er det jeg synes der kan

der ved vi at der er indvandrerbander og vi ved også der er rockerbander så skal aviserne ikke længere skrive det de skal ikke skrive at det kan være et problem at man møder en rocker på gaden fordi

får nogle informationer ved at få informationer også fra aviserne

gøre noget ved de problemer der er

nu er med i en rockerbande en indvandrerbande

som de vil jeg påpeger bare at i nogle sammenhænge

fremhæver man unødigt folks baggrund hvis de kommer

med til at fremme fordomsfuldhed i befolkningen man jeg

består af af indvandrere så er det da fornuftigt nok at få at vide at det er sådan det hænger sammen

hvor der indgår folk med anden etnisk baggrund end dansk jeg anfører

at mange gange har det været sådan i medierne at man fremhæver folk hvis de har en anden etnisk baggrund end dansk selv om de er danske statsborgere det synes jeg ikke der er nogen

ecri har til formål at bekæmpe racisme racediskrimination antisemitisme zenofobi og intolerance med udgangspunkt i europarådets kerneformål om beskyttelse af menneskerettigheder og i lyset af menneskerettighedskonventionen kommissionen overvåger derfor medlemslandenes lovgivning og politik til bekæmpelse af racisme og diskrimination ecri rapporten om danmark fra to tusind og tolv er et partsindlæg i den danske udlændingedebat men maskeret af europarådets beslutninger rapporten fordømmer vkos udlændingepolitik og anbefaler en

ændringer i ægtefællesammenføringsreglerne og og

asylansøgerne mulighed for at arbejde desuden kommer rapporten med

en række anbefalinger af totalitært tilsnit om at indsnævre ytringsfriheden og genopdrage lærere via multireligiøs træning endelig anbefales det at der gives flere midler til kampagner imod racisme sjovt nok er det netop institutioner der kunne få gavn af sådanne midler som står bag rapporten nemlig sos mod racisme og dokumentations og rådgivningscenteret

skal vi virkelig fortsætte med at

som om religionen om menneskerettighederne er sand eller skal vi stoppe hykleriet nu og se i øjnene at det er bedre at diskutere politiske spørgsmål åbent og direkte i stedet for at blande pavedømmer og falske religioner ind i det hele dansk folkeparti ser

meget stor bekymring på europarådets menneskerettighedsdomstolens og andre tilknyttede organers

dansk folkeparti så det meget gerne gået kritisk efter

over menneskerettigheder eller om det kun er sådan at danske politikere og sig om dette og hint i hele verden

osce fn og en række andre at vi er enige om at der er en række

det er forkert fordi man selv har en holdning til det man behøver ikke henvise til en eller anden

menneskerettighederne her bliver gjort til en religiøs retningslinje det er jo et interessant synspunkt men skal jeg forstå ordføreren på den måde at det ikke er i orden at

det kunne være i orden at man gør det i danmark da menneskerettighederne ikke er universelle

andre mennesker for at gøre noget som man selv synes er forkert uden at skulle henvise til

en påstået universel moralkodeks

nylig vedtaget en ny lov om udviklingssamarbejde og en ny strategi for udviklingssamarbejde som i hovedsagen

er bundet op på vores fremme af menneskerettigheder

også med dfs stemmer men skal det nu

i virkeligheden ikke anerkender menneskerettighederne

frihedsrettigheder men vi anerkender ikke at det skulle være menneskerettigheder man er ikke født med en universel rettighed

vil arbejde for at vi

at indføre velfungerende systemer som vi selv kender

som jo forudsætter nogle bestemte frihedsrettigheder

det kan man gøre fordi man har gode praktiske erfaringer med det

ens mulighed for at leve og leve i

men det kommer jo an på de borgere der er i landet

steder i verden og til alle tider at leve i i frihed

ret til alle tider for alle mennesker men noget

enkelte land og de borgere der lever i det at

kan kræve at få ytringsfrihed og religionsfrihed

hvilket jeg helt klart selv sætter meget stor pris på

er glad for at jeg er født i et land hvor man har

indskrevet i grundloven men det har vi altså indskrevet i grundloven fordi vi har tilkæmpet os det fordi vi har ønsket det og fordi vi har vedtaget

abstrakt ret oppe i himlen som er faldet ned til os

i ordførerrækken er fru lone loklindt radikale venstre

på vegne af radikale venstre vil jeg også gerne takke udenrigsministeren for en god og klar redegørelse om europarådets virksomhed og danmarks deltagelse heri i

europarådet er en institution som i dag omfatter syv og fyrre europæiske lande og dermed er det kun hviderusland og vatikanstaten som står udenfor europarådets kerneværdier er menneskerettigheder demokrati og retsstat ligesom den helt centrale menneskerettighedskonvention har europarådet mere end tres år på bagen og alligevel er der ikke ret mange som kender til det arbejde der foregår måske lige bortset fra det der vedrører den europæiske menneskerettighedsdomstol hvor medlemslande kan anklages og dømmes for overtrædelse af menneskerettighedskonventionen her i maj kom der en ny ecri rapport

allerede har talt lidt om fra den europæiske kommission mod racisme og intolerance det er et godt eksempel på en af europarådets

om danmark stammer tilbage fra to tusind og seks og selv om der er sket forbedringer på flere områder er der stadig en del udeståender især i forhold til strukturel diskrimination og udlændinges rettigheder i danmark rapporten har ikke taget de helt store overskrifter men det er en helt særlig tilfredsstillelse i sig selv at regeringen nu kan sætte hak ved adskillige kritikpunkter fordi der er lovgivning i gang som retter op på situationen

det mener vi faktisk i radikale venstre er vigtigt i modsætning til hvad jeg kunne forstå på venstres ordfører selv deltog jeg for første gang i europarådets parlamentariske forsamling i januar i år og det var må jeg indrømme nærmest et nyt univers der åbnede sig hvor resolutioner og politiske tilkendegivelser afspejler mange af de aktuelle problemer og spørgsmål som optager os bredt i europa et meget aktuelt eksempel er menneskerettighedssituationen i ukraine

hvor der er fokus på frihedsberøvede personer og deres forhold og behandling

i særdeleshed julija tymosjenko også ungarernes ytringsfrihed og frihedsrettigheder har været til debat efter ændring af forfatningen og en ny medielovgivning i ungarn

udfordringen er naturligvis at europarådet er en konsensusmaskine med bløde værdier og forandringer tager lang tid fordi de jo afhænger af de enkelte landes villighed til at efterleve henstillinger og kritik men europarådet består af en række overvågningsmekanismer inden for de konventionsbestemte områder

er nyvalgt som den tredje i rækken

fra letland og hans mandat er at fremme en effektiv efterlevelse af menneskerettighederne i medlemslandene gennem rådgivning og dialog andre overvågningsmekanismer

europarådets generalsekretær har siden to tusind og ni været thorbjørn jagland altså den tidligere

og øverst i hierarkiet har vi ministerkomiteen med formandskab som går på skift mellem landene

ironisk nok var det jo sidste år ukraine indtil

storbritannien overtog formandskabet i november to tusind og elleve det britiske formandskabs prioriteter er en reform af den europæiske menneskerettighedsdomstol en fortsættelse af generalsekretærens reform af europarådet og blandt andet temaer som beskyttelse af ytringsfrihed på internettet reformen af europarådet handler om at styre budgetterne bedre fokusere indsatsen på kerneområderne og gennemgå konventionerne i det lys og det har så betydet oprettelse af lidt færre komiteer under parlamentarikerforsamlingen hvilket forekommer helt fornuftigt det vigtigste er imidlertid vil mange nok mene den reform som handler om domstolen med effektivisering af

og med fokus på bedre national implementering af menneskerettighedsdomstolens afgørelser den reformproces har været i gang siden to tusind ser vi på sagsmængden ved domstolen

der venter for første gang er begyndt at falde men antallet af nye sager er fortsat meget højt og der er brug for at effektivisere

domstolen gennem flere reformtiltag som tidligere nævnt er der mere end ethundrede

verserer og erklæringen fra mødet i brighton indeholder da også mange forslag til forbedringer allervigtigst er det naturligvis at de afsagte domme efterleves ved at landene indfører generelle foranstaltninger og indfører de nødvendige lovændringer i to tusind og elleve var der seks sager mod danmark og kun i ét tilfælde i sagen osman imod danmark blev danmark dømt sagen handler om en kenyansk pige som mister sin permanente opholdstilladelse fordi hun i en periode var sendt til kenya uanset at det var imod hendes egen vilje hvis jeg ikke tager helt fejl

domme og henstillinger så vi ikke længere skal være på kanten af konventioner ecri er et område et vigtigt område men også på andre er der konventioner der skal undertegnes og ratificeres et eksempel herpå er istanbulkonventionen og bekæmpelse af vold og seksuelle overgreb mod kvinder

og vold i hjemmet arbejdet er i gang på tværs af ministerierne og fra radikale venstres

frem til at danmark forhåbentlig til efteråret kan skrive under og ratificere denne vigtige konvention i det hele taget vil jeg fra radikal side opfordre til at resolutioner konventioner og henstillinger fra europarådet i højere grad kommer til offentlighedens kendskab så vi i fællesskab kan opleve hvordan det kan flytte en udvikling også i danmark derfor håber jeg også

at danmarks nationale menneskerettighedsinstitution med de øgede bevillinger får mulighed for at følge mere konsekvent op på beslutninger fra europarådet radikale venstre mener

og jeg tilslutter mig de ordførere som vil arbejde for at rådets arbejde

min ordførertale om situationen med hensyn til en eventuel boykot af em i ukraine

vi har jo også hørt kulturministeren på vegne af regeringen udtale at man har fulgt

anbefalinger på området ved at man møder op som privatperson og så videre nu har jeg fundet resolutionen frem som europa parlamentet lavede den fireogtyvende maj om hvordan og hvorledes danmark og alle andre medlemslande bør agere og der er der en artikel seksten som hedder

kulturministeren har været i dialog

nemlig hendes advokat

tymosjenko skal jeg ikke kunne

pressen om det her og kulturministeren har sagt

holde møder med oppositionen og heller ikke engang ville forsøge at få et møde med de politiske fanger fordi han også var lidt uenig i

ordføreren fra det radikale venstre som kulturministeren jo også selv kommer fra

møde med politiske fanger som en lang række andre udenlandske delegationer har haft held med

de bevæggrunde regeringen og kulturministeren har haft til

vælge den valgte fremgangsmåde vil jeg overlade til regeringen at forklare

gerne understrege at det med at fremme menneskerettigheder

kan klares på mange forskellige måder

der er givetvis ikke én facon der er den bedste i ethvert

at stille mig det spørgsmål jeg kan bare oplyse at jeg

ret meget op i fodbold og det ville måske have vægtet en del

stærkere også med offentligheden

de resolutioner de henstillinger der kommer fra europarådet

er nok noget som kræver noget af os alle men som jo i særdeleshed kræver noget af de oppositionspolitikere der er i de lande som har allerstørst

er fru lisbeth bech poulsen sf

en tak for redegørelsen om europarådets virksomhed og danmarks deltagelse heri efter anden verdenskrig samlede en række lande herunder danmark om menneskerettigheder og demokrati

når de her principper blev groft tilsidesat det resulterede blandt andet i den europæiske menneskerettighedskommission hvor domstolen jo indtager en central rolle og hvor sager kan anlægges mod medlemslandene for overtrædelse af

det er noget som vi er flere der sætter rigtig

og glæder mig også meget til at skulle sendes ud som valgobservatør når den tid kommer i to tusind og ti fremlagde generalsekretæren jo første del af en reformpakke med det formål at skabe en mere fokuseret gennemsigtig og fleksibel organisation organisation der også bliver mere synlig for borgerne i europa og det er nødvendigt

sagt tidligere heroppefra er der mange mennesker der ikke ved præcis hvad europarådet laver de tror måske at det er en eu instans og det er vores

og alle andre der ønsker at

også har i dag

tolv indeholder netop en række forslag

bedre national implementering af domstolens afgørelser og yderligere effektivisering af klagesagsbehandlingen ved domstolen

netop klagesagsbehandlingen har også været berørt

af tidligere ordførere ordførere og vi kan se at vi

heldigvis er der også taget skridt til og der skal tages yderligere skridt jeg er helt enig med venstres ordfører der også sagde at vi bliver nødt til at gå endnu længere

domstolen er fuldstændig central det er en meget meget vigtig instans

og vi bliver nødt til at sikre at arbejdet

ikke drukner i sager vi har brug for europarådet også i fremtiden og kampen for demokrati og

vil altid skulle kæmpes i modsætning til

at man kigger hinanden over skulderen og kritiserer hinanden når

ikke gør det godt nok derfor skal vi

højspændte situation der er ved at et så stort land som rusland stadig væk har besat territorium

sfs ordfører gøre ved det vil sfs ordfører have at vi bare

og at vi derfor bliver nødt til at sige at hvis ikke man retter ind og fjerner sine tropper fra besat territorium

lidt for nedladende tone omkring

og den har foregået i lang tid

pakket ind i floskler og luftige ting

være meget direkte og til sessionen i

et russisk medlem som rejste sig op og sagde at

man ikke forstod kulturen i rusland

og og fortsat diskuterer den

at det er en meget svær situation

som sagt er rusland et meget stort

for alle medlemslande men selvfølgelig

nu har jeg prøvet dialog i fire år

til at komme ind så jeg må indrømme at min tålmodighed med dialog

fra tbilisi georgiens hovedstad

i angst for hvornår der kommer russiske

den her dialog som indtil videre ikke rækker nogen steder og hvornår er nok nok

jeg synes det er svært at sige her

forstå ordføreren som jo har beskæftiget sig

ikke har båret yderligere frugt men hele georgien rusland situationen er også meget meget kompliceret og jeg vil måske også mene mere kompliceret end ordføreren lægger op til

europarådets kerne som jo er demokrati og menneskerettigheder står os meget meget nær

en stor opgave eksemplet er

til fulde vist sit værd

en kritik af retsvæsenets

kritiseret den manglende religionsfrihed den manglende pressefrihed kritiseret den valglov som jo gerne skulle være fair og ikke bare til fordel for regeringspartiet

rejst en bred kritik

det er vigtigt at understrege at lige præcis kernen i

fokus på menneskerettigheder gør at europarådet har været

eu har måttet koncentrere sig om det økonomiske og forholdene relateret til det indre marked

europarådet i sandhed vist sit værd europarådet er en god organisation i

organisationen viser at et mellemstatsligt samarbejde der har fokus på menneskers vilkår kan gøre

stof til eftertanke jeg tror det er vigtigt at man aldrig

debatten kunnet høre på dansk folkeparti at de ikke just går ind for universelle menneskerettigheder

og det understreger vigtigheden af at vi der støtter menneskerettighederne står

og tør kæmpe for dem og forsvare dem både i danmark og ude i verden jeg vil gerne bruge lejligheden i dag til at dreje fokus hen på to punkter der kunne være mange punkter men to punkter hvor jeg og vi i enhedslisten mener at det brænder på og

seksuelle minoriteters rettigheder i rusland i sidste uge havde jeg møde med formanden for lgbt foreningen i

som vi kender dem herhjemmefra når de afholdes i aarhus

homoseksuelle kan gå på gaden og vise det og være stolte af

diskrimination af seksuelle minoriteter jeg tror det er vigtigt at danmark står

og jeg opfordrer kraftigt til at danmark tager krænkelserne op et andet brændpunkt som er meget meget aktuelt lige nu er tyrkiet fængslingen af journalister har meget relevant været kritiseret af europarådet det er vigtigt at europarådet og danmark er aktive

jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på den dom

er blevet afsagt mod menneskerettighedsforkæmper

zana hun blev den anden dag idømt

i tyrkiet til dem der ikke kender

første folkevalgte kvinde der blev valgt til parlamentet i tyrkiet da hun skulle aflægge sin ed som ny parlamentariker sagde hun følgende på kurdisk jeg aflægger denne ed for broderskabet mellem det tyrkiske og kurdiske folk det må man jo sige er en relativt harmløs sætning at sige selv på kurdisk men det var altså for meget og det var noget som regimet i tyrkiet fik galt i halsen

man kunne ikke tolerere at det kurdiske mindretal officielt blev omtalt når det nu ikke findes ifølge den

som hun måtte afsone bred international anerkendelse hun fik roseprisen af den daværende statsminister

sakharovprisen af europa parlamentet i

fire og halvfems og den pris var hun

først i stand til at modtage i to tusind og fire

zana som har været så gruelig meget igennem nu står

fra enhedslistens side gerne appellere til at danmark

i ministerkomiteen særlig i lyset af at den danske udenrigsminister på det seneste har meldt ud at danmark vil arbejde for at optage eu forhandlingerne om optagelsesprocessen med tyrkiet fra enhedslistens side vil vi gerne advare imod at man skulle komme til at se igennem fingre med de grove overtrædelser af

i tyrkiet det gælder selvfølgelig specifikt

som jeg omtalte nu men også de tusinder af journalister folkevalgte borgmestre parlamentarikere fagforeningsaktive og politisk tillidsvalgte som sidder fængslet i tyrkiet lige nu det er ganske enkelt ikke ok der er brug for en styrket indsats mod krænkelserne af menneskerettighederne det kræver danmarks aktive deltagelse og her er europarådet en helt central spiller som danmark

tak for redegørelsen liberal alliance hilser den igangværende reform af europarådets aktiviteter og organisation meget velkommen europarådet er en aldrende dame

det er væsentligt at fastholde fokus på det der var europarådets oprindelige formål

menneskerettigheder demokrati og retsstat breder organisationen sig over for meget og spreder den indsatsen kan det meget vel betyde at kerneværdier udvandes i den igangværende reformproces er der fokus på en bedre styring af organisationen koncentration af aktiviteter til kerneområderne gennemgang af konventionerne samt overgang til et to årig

effektiv styring af organisationen er helt afgørende i dag er europarådets budget på to hundrede og fyrre million euro hvoraf de cirka syv og tres

det siger sig selv at en effektivisering kan hjælpes godt på vej af en oprydning i aktiviteterne så fokus fastholdes på kerneområderne

koncentration af aktiviteterne til kerneområderne i dag er alle europas lande

af hviderusland med i europarådet

og tredive kerneområder hvoraf tredive til fyrre anses for at være centrale vi hilser en koncentration velkommen og finder det afgørende at antallet af kerneområder reduceres kraftigt ikke mindst for at øge troværdigheden og værdien af den indsats der ydes

de valgte kerneområder det er også helt på sin plads at spørge hvilke aktiviteter der bør ligge i europarådet og hvilke der bør ligge hos medlemslandene selv hvad angår domstolen er antallet af sager i dag på et så højt niveau at det ikke giver mening der må gennemføres yderligere reformer der nedbringer antallet af sager og sikrer fokus på sager af principiel betydning

gennemgang af konventionerne en sådan gennemgang og reformulering ser liberal alliance meget frem til mange af konventionerne er formuleret i en anden tid og udvidelsen af antallet af konventioner får fokus

også her kan man med fordel spørge hvilke rettigheder der skal sikres via fælles aktiviteter i europarådet og hvilke de enkelte medlemslande selv bør have ansvaret for sammenfattende er det vanskeligt at forholde sig konkret til resultaterne i den igangværende proces vi følger den nøje der er gode takter men vi mener der er lang vej igen et stærkt europæisk samarbejde om menneskerettigheder demokrati og retsstat er i fare for at blive svækket betydeligt og det skyldes at både organisation og opgaver i europarådet

bort fra det basale på grund af vækst i både antallet af konventioner og områder man blander sig i derfor ser vi frem til yderligere effektivisering yderligere koncentration af opgaverne

europarådet er sat i verden for at sikre styrke og udvikle demokratiet og menneskerettighederne i europa dets indsatsområder er blevet flere i takt med udviklingen i europa og medlemskredsen er heldigvis efter murens fald og sovjetunionens sammenbrud blevet udvidet til

tager både ministerkomiteen og europarådets

forsamling det op dette er senest sket i forbindelse med den ungarnske regerings nye love som bragte det på kant med retssikkerheden og pressefriheden og hvor ungarn fik en række henstillinger nogle af dem ser det da i hvert fald ud til at ungarn har lyttet til og efterkommer men vi skal naturligvis stadig væk holde øje

ikke mindst er det sket i forbindelse med ukraine her er tilbageskridtene uacceptable europarådet har grebet ind og debatteret det og domstolen behandler en klage fra den fængslede forhenværende statsminister julija tymosjenko foreløbig har rådet desværre kun beskæftiget sig med hendes manglende hospitalsbehandling hvor ukraine trods alt langt om længe har efterkommet henstillingen og ladet hende indlægge på hospitalet og tilse af en tysk læge men det var jo ikke det vigtigste der synes jeg at europarådet måske har gjort livet lidt for let for den ukrainske regerings undertrykkelse af

tymosjenko og andre politiske fanger det vigtigste

jo at hun overhovedet kom i fængsel i henhold til en gammel sovjetisk lov ukraine ikke har ophævet

gøre dette altså ophæve den gamle lov før valget til efteråret fordi man ikke vil risikere at have julija tymosjenko på fri fod under valgkampen ud over tymosjenko sidder andre ministre fra hendes regering i fængsel

frihed er blevet indskrænket af de ukrainske domstole ombudsmanden er flygtet til rusland skræmmende at sige er det jo at ifølge mine oplysninger

indsatte regeringen en helt uprøvet og nyudklækket tredive årig dommer til at dømme i denne sag

da helt sikker på at man fik hende dømt

at europarådet har været for svagt og også i den sidste session har man undladt at behandle sagen det synes jeg

men ministerkomiteen har jo også et ansvar for hele tiden at holde dem oppe det var en skuffelse for mig at være til sessionen sidst

forsamling må optræde mere håndfast end hidtil i forbindelse med tilbageskridt i ukraine det er

i europa det foregår og ukraine blev jo optaget i nitten fem og halvfems

vi gjorde jeg var med i den juridiske komité dengang og besøgte ukraine og havde møde med præsident kuchma og den nye

justitsminister som havde været medlem af europarådet som observatør han havde anbefalet os

at netop et medlemskab ville konsolidere det nye uafhængige ukrainske demokrati blandt andet fordi ukraine nu kom ind under menneskerettighedsdomstolen

samme begrundelse som de russiske observatører i europarådet anvendte dengang vi skulle diskutere ruslands optagelse og vi gjorde det også fordi rusland derved kom under menneskerettighedsdomstolen ruslands omgang med pressefriheden og journalister

politiske frihed lader jo desværre stadig meget tilbage at ønske og derfor må europarådet fastholde engagementet omkring rusland menneskerettighedsdomstolen er med rette blevet kaldt vores kronjuvel men denne kronjuvel funkler ikke som den burde

ville det nok være en god idé at hastebehandle den men der sker jo ikke rigtig noget når denne domstol agerer meget langsomt får tilbageslagene lov til at blive stadig større og komme dybere og dybere

vi har i mange år drøftet problemet med domstolens langsommelighed og vi har iværksat mange reformer for at speede domstolen op rigtigt er det jo at den overvæltes af klager og dermed er den ved at blive kvalt i sin egen succes men et er at

bunken af sager vokser eksplosivt noget andet er at antallet af afgjorte sager trods reformerne falder i to tusind og ti var antallet af sager ved domstolen og enogtredstusindsekshundrede ifølge de oplysninger der

var antallet i to tusind og elleve ethundrede og fireoghalvfjerdstusindtohundrede

stammer de fleste fra rusland og ukraine hvilket viser at det var rigtigt at få dem med

få dem ind under domstolen borgerne i disse lande har fået øje på domstolen samtidig

en masse erklæringer men det er ikke nok for det må jo ikke gå tilbage der er ethundrede og fireoghalvfjerdstusind sager der ligger man klarer en tusind fem

netop ruslands optræden i tjetjenien har givet mange klager og ruslands optræden i georgien er fortsat forkert og fastholdes på dagsordenen og så vidt jeg ved behandles den også på junisessionen

rapport om georgien rusland

virksomhed og kontorer i ukraine og georgien vi har særlige programmer om retsudviklingen og retssamfundet i georgien som vi indviede for nogle år siden

det er vigtigt at vi støtter disse truede stater hvis demokratiske og frie udvikling må fastholdes og når det går tilbage må det påtales og man må ind med redningsaktioner europarådet følger disse konflikter jeg beskæftigede mig også selv som

tusind og otte og to tusind og ni indgående med konflikten

kaukasien vi prøvede fra dansk side at se om vi kunne bidrage som lille land til en optøning af konflikten og rejste rundt mellem kaukasien

og derefter i to tusind og ni blev det jo temmelig umuligt jeg tror at krisen bliver langvarig men man skal holde øjnene på den man skal også være opmærksom på at

det ønsker sydossetierne altså heller ikke uanset hvor meget europarådet måtte mene det derfor er det en meget vanskelig proces og min anbefaling er at sørge for at lave tillidsskabende foranstaltninger få arbejdet for at grænsen mellem kaukasien og georgien tøs op

altså kan få lov til at handle inde på den georgiske side

at arbejde der for det må være nedefra og op tilliden bygges op det lader sig ikke gøre oppefra og ned for tiden men vi skal holde meget øje med det og komme med alle de tillidsskabende foranstaltninger og forslag som vi kan danmark er jo også til stede i georgien som observatør taletiden tillader mig ikke at komme ind på

jeg vil til slut pege på det gode i at der er indledt et særligt samarbejde med flere lande i nordafrika og mellemøsten med henblik på at fremme den demokratiske udvikling som forhåbentlig nu kommer men selvfølgelig ikke er nogen given sag jeg vil også pege på venedigkommissionen hvis betydning for retsstatsudviklingen er afgørende

konsulentvirksomhed er meget væsentlig i nye og svage demokratier vi skal gøre hvad vi kan for at støtte

implementere uden videre for det kan man ikke

man skal holde sig for øje fordi den jo netop meget klogt har påpeget alle de konflikttendenser der i de seneste år har vist sig i vores ellers velfungerende europæiske demokratiske samfund vi må vise al den rettidige omhu vi kan for at sikre de værdier europarådet

i verden for at fremme det er vores opgave som medlem af europarådet

udenrigsminister tale med

gjort

stig møller er enig med venstres ordfører i at reaktionen

konflikten mellem georgien og rusland er at rusland

og rusland det er en meget vanskeligere konflikt end man umiddelbart

abkhaserne ønsker faktisk ikke at blive en del af georgien det er

er meget tomme arealer i abkhasien fordi

udvikling i georgien bliver så attraktiv for abkhaserne at de ønsker

prøver at antyde her faktisk kompliceret derfor

det er de tillidsskabende foranstaltninger mellem befolkningerne der skal til det var derfor jeg i sin tid

abkhasien og georgien købe ind

så opdager man at de andre ikke er store væmmelige dyr der kommer for at spise en

og derfor tog jeg ikke nogen initiativer til det

session netop initiativ i forbindelse med menneskerettighederne hvor den franske stat havde udelukket en af de libyske bådflygtninge

og det påtalte præcis den danske delegation så vi kan bestemt agere og jeg vil meget gerne være med til at agere sammen

så hvis man nu havde villet

taget et initiativ dernede men

han ikke er enig med venstres ordfører

at opskriften på at løse konflikten

europarådet eller smide dem ud

domstolen bare for at

må altså skyldes at vi har lavet et system som ikke fungerer godt nok altså at vi ikke sørger for at domstolene er gearet til at klare

et forsøg med at afvise sager hvis det viser sig at de ikke

eller hurtigbehandle dem altså stort set ekspresbehandle dem hvis de ligner tidligere sager der er afgjort

elleve afgjorte sager i to tusind og elleve

man får flere sager det er jo en del af succesen men vi er jo selv skyld i det system vi har lavet og

mange gode grunde til at kritisere rusland

vi kan jo ikke have dem siddende som fulde medlemmer

sige til ukraine og rusland på grund af de handlinger de foretager hjemme

og det kan jo godt ske med ukraine men jeg glæder mig til at

jeg er skuffet over at europarådet nøjedes med at

fanget i et fængsel i kina eller kæmper for menneskerettigheder

at man skelner mellem kina og ukraine og at det derfor

der uberettiget er kommet i fængsel

sidder i fængsel og jeg synes det er en dyb uskik at sætte

også politiske fanger som er uden for selve systemet det er også pressen der angribes som det var tilfældet

meget væsentlig forskel i situationen i forhold til kina og ukraine

kina fik de olympiske lege

var i fremgang og kina havde ikke fået dem hvis ikke været i fremgang ukraine fik fodbold

em fordi det var i fremgang det var jo under den orange revolution man traf den beslutning

ukraine har altså brudt alle de alle de forudsætninger de fik det på det gjorde kina ikke og man kunne ikke sammenligne kina to tusind og otte med kina nitten ni og firs

fuldstændig vanvittig sammenligning derimod ser det ud til

mener ordføreren konservative at det er nødvendigt at der er mange lande der indtager en konsekvent holdning til

når mange lande gør det at danmark også skal markere sig eller kan man forestille sig at danmark har en klar holdning uanset om nogle boykotter og nogle

have meget virkning hvis danmark for eksempel i kina havde sagt vi bliver væk nu skal

altså nødt til at tænke realpolitisk man skal være idealist men man skal være det pragmatisk og det vil sige vil det blive opdaget

tilfældet med ukraine var man jo i den situation

regeringen synes jeg har fejlet alvorligt at man pludselig

en valgsituation da merkel meddeler at hun bliver væk

man underminere merkels aktion og rompuys aktion for eu præsidenten

ved at sige at vi kommer derover

man rent faktisk undermineret deres aktion

man derved støttet indsatsen mod julija tymosjenko man kan sige det var rart at slippe for det valg men i politik kommer man pludselig ud for at skulle vælge og det kom man der og man valgte forkert man kan også se at kulturministeren har sat sig mellem alle stolene for

parlamentet siger jo at han skal møde politiske fanger og det han siger til aviserne i dag er at

vil møde politikere men det var jo altså hvad parlamentet anbefalede og så skal man komme som privatperson

offentlig person så jeg synes regeringen har gjort det rigtig skidt i den her sag men det er jo

og grundlæggende uenighed

alle ordførere med en enkelt undtagelse

sikre en kamp for demokrati og for menneskerettigheder

i forhold til den diskussion jo ikke et nyt standpunkt

at menneskerettigheder er noget den slemme har skabt

og som man skal vriste sig fri af

der er grund til lige at erindre om hvorfor vi i tidernes morgen etablerede menneskerettigheder det gjorde vi efter anden verdenskrig

verden har på nogle punkter bevæget sig fremad siden dengang men ikke på alle og derfor er der stadig brug for et internationalt sæt af spilleregler der definerer de kriser vi møder

i verden så vi ikke hver gang skal starte fra punkt nul

de steder hvor verdenssamfundet faktisk er i stand til eller har været i stand

man havde et internationalt sæt af

vælte gaddafi det er også dem der giver styrke i en konflikt som

man kunne ønske sig mere styrke javel

defineret et grundlæggende sæt af spilleregler

tilbage til en situation hvor vi hver gang skal starte fra punkt

er meget bemærkelsesværdigt at konstatere at det er den fundamentale deling i salen her altså det er en deling mellem dem der er tilhængere af et sæt af universelle menneskerettigheder og så dansk folkeparti der er modstander

sige noget om de sådan mindre ting

stod i reformernes tegn i europarådet

ikke er hensigtsmæssige det var et år hvor arbejdet med reformen af den europæiske menneskerettighedsdomstol blev yderligere styrket en proces vi har støttet fra dansk side

som tidligere års debatter har vist os her i folketinget bred tilslutning til reformarbejdet herunder til et ønske om at europarådet fokuserer på kerneværdierne nemlig menneskerettigheder demokrati og retssamfund

og elleve blev også året hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol kunne meddele at sagspuklen nu for første gang var for nedadgående jeg er enig i jeg tror det var herre per stig møller der nævnte det at det tager lang tid

men det er trods alt positivt at det endelig begynder at gå nedad det er selvsagt meget glædeligt det skyldes ikke blot ikrafttrædelsen af protokol fjorten juni to tusind og ti men også det store og meget betydningsfulde arbejde som blev påbegyndt i interlaken i to tusind og ti og videreført i izmir i

stadig behov for yderligere reformtiltag hvis vi skal sikre menneskerettighedsdomstolens

derfor var det også godt at der på konferencen i brighton i april to tusind og tolv blev opnået politisk enighed om flere tiltag

lette domstolens arbejde endnu mere det drejer drejer sig blandt andet om forslaget til bedre national implementering af menneskerettighedsdomstolens afgørelser det drejer sig om yderligere effektivisering af klagebehandling ved domstolen med de tiltag der er sket

har domstolen nu fået en række helt afgørende redskaber til at

i dag om ukraine herunder retssagen mod ukraines tidligere premierminister julija tymosjenko og det er klart

fyldt en stor del i europarådets arbejde

tema på ministerkomiteens dagsorden og ministerkomiteen har instrueret generalsekretæren om at være i kontakt med de ukrainske myndigheder med henblik på

forhøre sig om udviklingen i retssagerne de anklagedes forhold og arbejdet med lovreformer vi vil fra dansk side naturligvis fortsat følge

sagen meget tæt hvis nu vi ser fremad

der ingen tvivl om at gennemførelsen af de omfattende reformer af europarådet herunder domstolen også kommer til at præge billedet i de kommende år det gælder for eksempel anden del af jaglands ambitiøse reformer der blev fremlagt i februar to tusind og elleve og det gælder de tiltag der blev opnået politisk enighed enighed om på konferencen i brighton danmark støtter aktivt generalsekretærens fortsatte arbejde med at udbrede og sikre det demokratisk baserede retssamfund overalt i europa

at styrke samarbejdet med vores naboskabsregioner og realisere det fulde potentiale af samarbejdet med andre internationale organisationer med disse ord vil jeg runde af med endnu en gang at sige tak for en god og levende debat her i dag en debat der afspejler to centrale

for det første at der er tale om en organisation i bevægelse

at der blandt partierne fortsat er meget stor enighed om de danske prioriteringer i europarådet

ikke hørte ministeren kommentere var jo det med at kulturministeren

samrådet i kulturudvalget i fredags fortalte at regeringen havde besluttet at følge europa parlamentets anbefalinger vedrørende hans deltagelse i

kulturministerens rejseprogram

europa parlamentets bestemmelser

så tror jeg vi er med på at det kulturministeren har gjort præcis har været var inden for den ramme

som europa parlamentet har bedt om

nemlig udtrykker forhåbning om et vellykket

i polen og ukraine men opfordrer samtidig alle de europæiske politikere der agter at overvære kampene i ukraine til offentligt at tilkendegive deres kendskab til den politiske situation i landet og skaffe sig anledning til at besøge politiske fanger i fængslet

han ville deltage som privatperson

have politiske møder på vegne af regeringen i

så kulturministeren lever til fulde op

ikke mener at menneskerettighederne er universelle

udenrigsministeren dermed tror at dansk folkeparti går ind for

ufrihed og undertrykkelse det gør vi ikke vi går ind for frihed og frihed til forskellighed men jeg vil godt lige

menneskerettighederne der findes ikke universelle

man har et religiøst forhold til det altså en religiøs lovgivning som for eksempel sharia

af religiøse muslimer påstås

vi mener at universalisme fører til totalitarisme for eksempel førte retten til lighed

det er noget som mennesker vedtager i forskellige lande det er ikke noget

himlen det er ikke noget der er naturligt til stede

jeg synes at man skal behandle mennesker ordentligt

uanset hvor de er født og hvor de er vokset op

mennesker uanset hvor de bor på den her klode har nogle rettigheder til liv til frihed

økonomisk rimeligt liv det jo ikke et religiøst synspunkt det er et verdsligt synspunkt for mit vedkommende jeg synes at menneskerettighederne er et udtryk for hvor langt man internationalt har kunnet forhandle sig frem til et svar

hvor landene kunne blive enige om hvad der er de rimelige rettigheder for mennesker der bor på den her klode og virkeligheden er at de menneskerettigheder har været brugt til konstant at skubbe i retning af større respekt for menneskerettigheder det synes jeg betegner et ubetinget

abstrakte mennesker der findes konkrete mennesker der fødes bestemte steder og får

rettighed der gælder alle så er man ovre i det religiøse område og det skal man have lov til at jeg synes bare man skal erkende at det så er en religiøsitet på linje med

sharialoven altså troen på at der

er nogle regler som er evigt gældende og

freden i europa siden

skyldes da at man fik givet

og hans nazister nogle læsterlige

konkrete mennesker meget konkrete mennesker der nogle steder får retten til selv at vælge hvem de vil regeres af i form af et demokrati i form af respekt for

ikke forstå det teologiske argument for at det skulle være en teologisk tilgang

meget verdslig tilgang der drejer sig om humanisme

bare lige til det andet spørgsmål om hvorfor der blev fred i europa

vi ikke er enig med dansk folkeparti er jo fair nok nemlig at man fandt ud af at samarbejde i europa efter anden verdenskrig efter

hvor slemt det kunne gå når nationalstater i blind nationalisme voksede

til et punkt af vanvid så jeg tror at samarbejdet i europa har været af rigtig stor betydning for at det er lykkedes

lave et europa med de fremskridt

forsvaret for menneskerettigheder også når vi er ude omkring

mod menneskerettighedsforkæmperen og

zana i ministerkomiteen jeg talte om

her dom i i min ordførertale og ligeledes var jeg også inde på de krænkelser der er og på den diskrimination der er af seksuelle minoriteter i rusland

jeg var i tyrkiet for tre uger siden

med både den tyrkiske udenrigsminister og en af de tyrkiske vicepremierministre

brugte anledningen til at rejse stor bekymring fra dansk side over at man på den måde fængslede valgte hun er valgt

til det tyrkiske parlament altså

også blev nævnt af herre nikolaj villumsen i hans første

og hele det kurdiske spørgsmål jeg synes at håbet

i øjeblikket i tyrkiet er en forfatningsproces i gang

afsluttet inden årets slutning hvor også det kurdiske parti

jeg håber og vi opfordrer til at man har viljen og modet til at gennemføre den her forfatningsproces der i forhold til sprog og

i forhold til rettigheder vil give kurderne langt større frihed

den her forfatningsproces

det ikke alene vil blive en stor fordel for mindretallene vi tror også

deler meget den ros der skal gives til det kurdiske bdp for at kaste sig ind

i forfatningsdebatten det er afgørende at den her forfatning kommer til at føre til en anerkendelse af mindretalsrettigheder og en indførelse af en demokratisk forfatning men det bliver jo det sværere hvis man mister sine parlamentarikere fordi de bliver fængslet

fordi journalister bliver fængslet

den opfattelse at det er bedst at rejse sådan nogle sager så ofte vi kan komme til det jeg synes det er positivt hvis ministeren har rejst sagen i tyrkiet

krænkelse af menneskerettigheder

af seksuelle mindretal det er en del af dansk

udenrigspolitik at tage fat på dem i alle de sammenhænge hvor vi har mulighed for

at det er en så dybt integreret del af vores tankesæt når vi er rundt i verden at det er helt naturligt for os at tage de her sager op når vi møder politikere andre steder fra

menneskerettigheder spiller en helt afgørende rolle i dansk udenrigspolitik

mennesker der ikke får lov til ved frie valg at afgøre hvordan de vil bo og leve mennesker der bliver udsat for tortur

ydmygende behandling det er en dybt integreret del af

at vi har et internationalt regelsæt på det her område som er respekteret bredt med undtagelse af et enkelt dansk parti

i at rettigheder skal være universelle og at de er en helt naturlig del af kampen mellem undertrykkere og de undertrykte og at vi selvfølgelig skal stille os på de undertryktes side i enhver situation

mange måder men det kan de aktiviteter for menneskerettigheder som vi sætter i gang

at fremme menneskerettighederne

da man i det her folketing diskuterede ol i kina

nemlig at man skal være ekstremt varsom med at gå ud og anvende

der kan være sager hvor det er uomgængelig nødvendigt men man skal overveje det rigtig rigtig nøje hvis man kigger på

har været tegnet et billede i den danske offentlighed af at det

beskrivelse af det sandheden er at der er en uenighed og uenigheden består lige præcis i det grundlæggende spørgsmål hvordan er man bedst med til at påvirke forholdene

rykker er det lange slæb med ukraine det betyder

i kina og dem det går ud over i ukraine

jeg kan som sagt ikke huske min egen position

fordi jeg ikke vil men

har været så meget debat også internt i partierne

i folketinget altså venstre er svinget fra ét

synspunkt til det modsatte og dansk folkeparti har haft alle mulige synspunkter i den her sag det er vel fordi nogle synes at

også lidt at venstres ordfører efterlyste et klart synspunkt

hvad virker bedst jeg jeg tror at den rolle vi har taget virker bedst nemlig at vi er til stede ved kulturministeren giver udtryk for vores synspunkt og mødes med mennesker der sætter pris på at blive mødt

i tvivl om hvor danmark står i spørgsmålet om demokrati i ukraine det har vi fremført ved så mange lejligheder at det kan ingen være i tvivl om

det er rigtigt at sf kaldte mig i samråd i forbindelse med kina og min opfattelse er at hvor der er en fremgang skal man støtte fremgangen

må understøtte jeg

for udenrigsudvalget fået tilslutning til at

driver politikken her altså hvis ikke man skal blande sport og politik og vi politisk siger at vi

så bliver det jo endnu morsommere

siger at

han har skjult sig på tribunerne sammen med publikum og

sjoveste billeder så brugte han

men glemmer at holde de møder parlamentet har bedt ham om

anlægger man det normale synspunkt at man deltager når vores landshold

er repræsenteret rundtom i verden

konsekvensen af ikke at ville blande sport og politik så er der den situation hvor man blander sport og politik det er den situation hvor man går ud og boykotter og der har været en rigtig lang og grundig diskussion op til det her

er så vidende om situationen rundtom i europa at han ved at vi ligger på linje med det store antal europæiske lande

udtryk for i weekenden og i dag i information at de synes er

er så vores stillingtagen i den her sag hvor vi har vejet for og imod og derfor har vi

har vi lige netop hørt at regeringen

jo det sagde ministeren altså tyskland

arealmæssigt er det største tyskland og frankrig er

eus præsident i ministerrådet

barroso bliver væk og så bør formandslandet sørge for at have samme linje

have drøftet med rompuy og barroso inden de traf

for kommissionen har lavet ved at sige at de ikke vil komme den underløber

udenrigsministre på et møde inden for de sidste tre uger om situationen og det var derfor jeg også kunne sige og jeg skal lige gentage

hvad jeg sagde at det store antal lande jeg sagde ikke de store lande jeg sagde det store

jo på baggrund af en fælles drøftelse i eu om hvordan man bedst tror man varetager

ønsker at påvirke forholdene i ukraine det har været vurderingen blandt og jeg gentager lige det store antal lande i eu

så har vi også rådført os med andre europæiske lande

så har vi afsluttende selvfølgelig truffet vores egen beslutning og beslutningen er at vi tror at vi bedst

ved at være til stede og at vi synes at man skal være varsom med at blande sport og politik

til vedtagelse udsættes

valgt at rejse den her forespørgsel er jo at der har været et længere

kommissionen og den danske justitsminister

og offentligheden og folketinget

justitsministeren udadtil har givet indtryk af at der ikke blev ændret nogen ting ved de danske udvisningsregler mens man over for

kommissionen har givet indtryk af at der rent faktisk blev ændret nogle ting det vi så håber

at involvere folketinget så der er mulighed for at man kan se hvordan

lusket ting ind ad bagdøren

eus indblanding i dansk udlændingepolitik

har endvidere spurgt til europa kommissionens konkrete indblanding i de danske udvisningsregler

med at understrege at jeg ikke er enig

bygger på der er ikke tale om at eu blander sig i dansk udlændingepolitik danmark deltager i i forskellige former for internationalt samarbejde det er der ikke noget nyt i vi deltager også i eu samarbejdet det er der i øvrigt heller ikke noget nyt i vores deltagelse i eu samarbejdet er til gavn for danmark

kan man ikke tale om at der sker en indblanding så er der netop tale om et samarbejde og på udlændingeområdet gælder der noget særligt fordi danmark har et forbehold forbeholdet betyder at danmark bortset fra enkelte dele af visumområdet ikke deltager i vedtagelsen af eu regler på udlændingeområdet og det betyder samtidig

eu regler der henføres til det såkaldte det såkaldte schengensamarbejde har danmark som de fleste vil vide en særlig ordning her kan vi fra sag til sag beslutte om vi på mellemstatsligt grundlag ønsker at være med i den eu retsakt der er vedtaget

de regler der er fastsat det siger sig selv eus regler om den fri bevægelighed for personer er ikke omfattet af

danmark deltager derfor fuldt ud i vedtagelsen af reglerne på dette område og vi er bundet af dem på samme måde som de andre medlemslande

har ret til og også ansvar for at påse at medlemsstaterne overholder deres eu retlige forpligtelser

den første del af forespørgslen vil jeg gentage at der ikke er tale om at eu blander sig i dansk udlændingepolitik

angiveligt konkrete indblanding i de danske udvisningsregler går jeg ud fra at der henvises til de henvendelser jeg har modtaget fra kommissionen om den ændring af udlændingeloven

det er en sag vi efterhånden mange gange har diskuteret og som jeg også mange gange har redegjort for både i samråd og ved besvarelsen af en række folketingsspørgsmål forholdet er det

i sommeren to tusind og elleve i sommeren to tusind og elleve

i forhold til eu borgere som trådte i kraft den første juli to tusind og elleve

modtaget nogle henvendelser fra eu kommissær viviane reding disse henvendelser vedrørte forholdet mellem udlændingeloven og den del af eu retten der vedrører den frie bevægelighed for personer og som danmark fuldt ud er med i med disse henvendelser har kommissionen rejst en bekymring

havde fået sat ind i lovgivningen sagen er jo den at med ændringen af udvisningsreglerne i sommeren to tusind og elleve skabte den tidligere regering en lovgivningsmæssig uklarhed med hensyn til hvornår udvisning kan finde sted der var kort sagt ikke sammenhæng mellem lovteksten og de tilknyttede bemærkninger det er denne uklarhed i udvisningsreglerne regeringen ønsker at rette op på og derfor har jeg som bekendt fremsat lovforslag nummer l en hundrede og firs til ændring af udlændingeloven

man må konstatere at eu mildest talt gør

regeringen og andre partier i folketinget ikke vil være med til at have

kommissionen og den danske regering om ganske kort tid

vil jeg fremlægge et forslag til vedtagelse som

går ud på det er sådan set

at når der kommer en henvendelse fra en dansk eu kommissær

en anden international organisation men i det her tilfælde

eu kommissær som handler om at den danske regering bør rette noget lovgivning

vil det være sådan hvis forslaget til vedtagelse bliver vedtaget

regering ganske enkelt skal orientere europaudvalget om at man har modtaget en henvendelse fra europa kommissionen man skal orientere det relevante fagudvalg i folketinget om det og man skal orientere

skal man indhente mandat fra fra folketinget

størst mulig åbenhed

er underligt at man ikke kan bakke op

her var kommet frem meget tidligere

været mere åbenhed om processen

ved om justitsministeren hurtigt nok har overleveret de dokumenter til folketinget

retsudvalget som retsudvalget havde havde bedt om

når eu beder danmark om at ændre forskellige

kommissionen igen i fremtiden kommer og beder danmark om at lempe udvisningsreglerne endnu en gang at der i folketinget vil være flertal for at rette ind efter eu det er jo så fair nok så vil der være det men jeg synes at

det mindste skal give folketinget mulighed for at komme ind i processen inden

kommissionen hvad man ønsker at fremlægge af lovforslag her i folketingssalen derfor skal

jeg på vegne af dansk folkeparti og liberal

forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen straks at orientere folketingets europaudvalg det ansvarlige fagudvalg samt de relevante ordførere om enhver henvendelse fra europa kommissionen eller anden international organisation der måtte indeholde henstillinger anmodninger opfordringer og lignende til den danske regering om at foretage ændringer i dansk lovgivning administrative praksisser med videre folketinget opfordrer regeringen til inden udgangen af to tusind og tolv at indkalde folketingets partier til drøftelser med henblik på at etablere en sådan ordning ordningen kan evalueres efter en år folketinget opfordrer således regeringen til at sikre mandat fra folketingets partier inden regeringen tilkendegiver at den vil ændre i for eksempel

vedtagelse indgår i folketingets videre forhandling

jakob ellemann jensen som ordfører for venstre

jeg agerer gæstestjerne for fru inger støjberg men jeg tager naturligvis imod

vores eu samarbejde og vores udlændingepolitik venstres opbakning til det europæiske samarbejde har som bekendt dybe rødder i vores parti helt fra starten har vi opfattet det europæiske samarbejde som et fredsprojekt og venstre har aldrig tvivlet på at vi har brug for hinanden i

og vi skal ikke eksportere problemerne i europa til hinanden men løse vores udfordringer i fællesskab vk regeringen fik i to tusind og fire forhandlet en tilvalgsmodel vedrørende det retlige samarbejde på plads så danmark efter en folkeafstemning kan vælge at erstatte den nuværende undtagelse fra det retlige samarbejde med en ordning

til og fra det er altså i tråd med den model man har i england og irland dermed kan danmark over tid deltage tættere i eksempelvis det politimæssige samarbejde og kampen mod international terrorisme

udlændinge og integrationspolitik når vi ser på

dansk udlændingepolitik herunder reglerne om udvisning skal være i overensstemmelse med såvel eu lovgivningen som de internationale konventioner danmark har tiltrådt den nuværende lovgivning giver set fra vores side heller ikke anledning til nogen tvivl om at det skulle

er snarere at regeringens lempelser af udvisningsreglerne som end ikke er nævnt i regeringsgrundlaget har skabt tvivl om regeringens intentioner med udlændingepolitikken og specielt udvisningsreglerne først fortalte justitsministeren i et interview med jyllands posten om regeringens ændring af udvisningsreglerne at

få nogen reel betydning for hvilke udlændinge der kan udvises siden kom det frem at justitsministeren i sit brev til eu kommissær viviane reding forsikrede at de selv samme regler vil give en øget beskyttelse mod udvisning justitsministeren afviser altså over for den danske offentlighed at ændringen af reglerne skulle få nogen som helst betydning

kommissionen oplyser han at reglerne betyder en forbedret beskyttelse mod udvisning for eventuelt kriminelle udlændinge det er jo i sig selv ganske alvorligt at justitsministeren tilpasser sit svar alt efter hvem spørgeren er

efterlyste i et udvalgsspørgsmål allerede den fjerde april men ikke kunne få adgang til det kunne journalister fra dagbladet information til gengæld gennem aktindsigt i sagen og her kom det frem at justitsministeren vil forbedre beskyttelsen mod udvisning udvisning for de kriminelle udlændinge det er stærkt kritisabelt og det vidner endnu en gang om en total mangel på respekt for folketinget hvorfor fremgår det ikke af regeringens lovforslag

l en hundrede og firs at man vil give kriminelle udlændinge øget beskyttelse mod udvisning og hvorfor skal der journalister med aktindsigt til før justitsministeren udleverer den information der bliver efterspurgt justitsministeren har altså fortsat et

over for såvel folketinget som eu kommissær

er vi ikke i tvivl om at det bliver lettere for kriminelle udlændinge at blive i danmark når regeringen fjerner ordene med sikkerhed fra de danske udvisningsregler i venstre er vi åbne om at vi står vagt om en fast og fair udlændingepolitik

blive hemmeligt dikteret nogen steder fra heller ikke fra eu det ville således også klæde regeringen i særdeleshed justitsministeren at spille med åbne kort

i relation til den af dansk folkeparti foreslåede tekst til vedtagelse

kan venstre ikke tilslutte til vedtagelse men jeg vil dog tilføje at vi i venstre kan tilslutte os at man giver de nuværende regler et meget kritisk serviceeftersyn og at vi meget gerne ser på om

været meget fremme og været meget kritiske over for justitsministeren og den måde som han har ageret på og venstre har problematiseret at oplysninger

og til vedtagelse som jo skaber større åbenhed

vil det skabe hvis det bliver vedtaget

at venstre må finde ud af hvor alvorligt de mener

til vedtagelse som ligger her

ikke ensbetydende med at det er en god

præcis det der er tilfældet her det er muligt som ordføreren nævner

at det ville kunne gøre gøre justitsministerens troværdighed større hvilket i den grad er tiltrængt i den her sag men derfor mener vi alligevel ikke at

den rigtige løsning det er ikke nogen særlig operationelt

lidt mere sagligt hvordan vi ellers kan løse den udfordring vi står med her

jeg stiller et par spørgsmål til venstres ordfører og grunden til at jeg ikke

var overskriften at partierne vil se eu breve og venstre udtalte sig positivt sammen med en række andre partier jeg

det indtryk at nu hvor der har været det her forløb hvor blandt andet herre søren pind men også andre fra venstre langede kraftigt ud efter justitsministeren

kan forventes at det så også afspejler sig i den måde

at vi er fuldstændig klar over hvad det er

kommissionen en anden gang vil pålægge danmark

jeg kan bekræfte at vi i venstre ser meget meget kritisk på justitsministerens rolle her og justitsministerens ageren det burde også være fremgået med al ønskelig tydelighed af min ordførertale jeg beklager hvis det ikke var tilfældet altså at jeg ikke var tydelig nok men vi mener at det er dybt kritisabelt vi mener bare ikke at den

ord det er jo velkendt at dansk folkeparti har et lettere anstrengt forhold til internationalt samarbejde herunder ikke mindst

danmark har indgået et forpligtende samarbejde i eu vi indgår også

i andre internationale fora et samarbejde som

set sikrer at vi vedtager nogle internationale spilleregler som alle kan regne med der bliver levet op til uanset hvor de er fra så det er

på lige præcis udlændingeområdet i forhold til eu justitsministeren har redegjort for at det betyder at der er mange regler som vi står helt uden for og som vi ikke er omfattet af

også vigtigt at sige at det som regeringen har

på et tidspunkt skal stemme om vores retsforbehold

vil være en opt in model altså en mulighed for fra sag til sag at beslutte om vi

deltage i samarbejdet der hvor vi er fuldt og helt med

eus regler om fri bevægelighed

lønmodtagere og mange andre nydt rigtig godt af

det er klart at det også giver nogle udfordringer blandt andet har vi en udfordring med social dumping som den nuværende regering i samarbejde med enhedslisten jo gør rigtig meget

vi har afsat millionbeløb på finansloven vi

øvrigt både i danmark og i eu det var ikke noget der blev gjort det store ud af i de ti år hvor

og vil meget gerne sikre at alle der arbejder og

hvad angår sagen om udvisningsreglerne er det jo bare at konstatere at den usikkerhed

skabt af den tidligere regering med støtte af og

hvor man lavede nogle ændringer af reglerne som gjorde at det der stod i lovteksten var noget andet end det der stod i bemærkningerne det er dårlig lovgivningskik og det vi i al beskedenhed gør med det forslag som justitsministeren har fremsat og som er blevet andenbehandlet i dag

udvises i morgen der er faktisk ikke noget nyt vi har bare ikke længere at gøre med dårlig lovgivning hvor der står én ting ét sted i teksten og noget

man bør i stedet for at problematisere at vi rydder op efter vko flertallets lidt for hurtige og lidt for sjuskede lovgivning

folketinget understreger vigtigheden af at dansk udlændingepolitik igen er forankret i et bredt flertal hen over midten folketinget understreger ligeledes vigtigheden af at dansk udlændingepolitik er i overensstemmelse med internationale konventioner folketinget konstaterer med tilfredshed at

at det stærkt kritiserede pointsystem for ægtefællesammenføring og tidsubegrænset ophold afskaffes pointsystemet var udtryk for uddannelsessnobberi folketinget konstaterer ligeledes med tilfredshed at reglerne for familiesammenføring med børn er ændret så børn får bedre muligheder for at leve sammen

endelig at retsforbeholdet medfører at danmark har forbehold over for retsakter på asyl og indvandringsområdet

forslag til vedtagelse indgår i de videre forhandlinger herre martin henriksen

df har et anstrengt forhold til eu og

til sandheden og det kan vi jo

komme uden om forholdsvis enkelt ved at undgå at den her kedelige situation

andet over for den danske offentlighed

mener at alting er så godt og alting er foregået lige

et forslag til vedtagelse fra dansk folkeparti og liberal alliance som i al sin enkelhed handler om at skabe større åbenhed

kommissionen og den danske regering så spørgsmålet er hvad

vi fokuserer på hvad der er kernen i den her sag nemlig at den uklarhed som faktisk blev skabt af det tidligere flertal vko nu

på den måde kan man sige at

er noget odiøst i at eu har påpeget en uklarhed i den lovgivning

blive ved med at diskutere hvordan vi styrker europaudvalgets rolle alle de der ting som herre martin henriksen påpeger det

gennemført og det kommer vel ikke bag på nogen at regeringen

sig selv det ville komme bag på mig hvis regeringen begyndte at gøre det modsatte

men det opnår vi nok ikke i dag men når nu man ikke vil stemme for

en anden lejlighed vil stemme for at regeringen opfordres til at sikre mandat fra folketingets partier inden regeringen tilkendegiver over for europa kommissionen at den

lovgivning det er så også med i vores forslag til vedtagelse

at man pålægger regeringen at sikre mandat fra folketingets partier inden man lover eu at ændre i dansk lovgivning

som man vedtager i danmark bliver jo vedtaget af det danske folketing på den måde er

lidt en tilsnigelse at sige at folketinget ikke er

at eu henvender sig om noget de synes

er en uklarhed i den gamle lovgivning er jo ikke det væsentlige her sag den væsentlige som herre martin henriksen siger

det er vi jo al den stund det beslutningsforslag som justitsministeren har fremsat og som vi har andenbehandlet i dag har været behandlet efter alle kunstens regler i folketinget derfor er der jo ikke nogen lukkethed om

ser med stor tilfredshed og glæde på den nye balance der er skabt i indvandrerpolitikken vi mener faktisk

fri af den tidligere blokpolitik og

den undskyldning må jeg vente

procedurer i forbindelse med behandling

man skulle have formuleret spørgsmålet en lillebitte smule anderledes

spørgsmål der bliver stillet

kommissionen henvender sig når de har

et medlemsland lever op til de forpligtelser som medlemslandet har indgået

for at signalere at det gør man selvfølgelig

følger de regler og forpligtelser som vi har indgået

næsten alt der har noget at gøre med internationalt

på udlændinges rettigheder

eus indblanding i dansk udlændingepolitik

også en ambition om at leve op til dem og derfor opfatter vi det ikke som indblanding når nogen kommer

tvivl om om vi nu faktisk overholder de forpligtelser vi har indgået

øget åbenhed som er det tema der bliver

dialog mellem kommissionen og regeringen hvor man kan rette

at man som regering mener der er behov for at ændre lovgivningen

være grund til at ændre lovgivningen

for i øvrigt at ændre lovgivningen

misforståelse som man ikke bare kan rette

hvis vi fik en henstilling fra eu om at vi ikke overholdt internationale aftaler regler der er i eu sammenhæng

noget så man kunne ændre på det misforhold der eventuelt var

ville blive informeret i det startede som en uformel dialog men vi går også ud fra at

vil ende her i folketingssalen i det øjeblik vi skulle tage stilling

vi synes altså ikke der er nogen grund til at lave om

det er en helt fair og god diskussion at tage og vi ærgrer

den diskussion man havde formuleret i selve spørgsmålet så vi

skabe fuldstændig klarhed

en måneds tid siden og forespørgslens spørgsmål til regeringen er hvad kan regeringen oplyse om eus indblanding i dansk udlændingepolitik herunder europa kommissionens konkrete indblanding i de danske

i midten af sidste uge så jeg mener at har været god tid til

man rent faktisk har tænkt sig at tilkendegive her i folketingssalen jeg kan så forstå

man har den opfattelse at når

hvordan kan det være udtryk for et godt samarbejde at man får besked på

udtryk for at man har et forhold hvor man ikke respekterer hinanden

nok sige at der er tale om at vi selv har indgået en aftale

forpligter os til at følge det

der er tale om og hvis vi er meget uenige i den politik

jo melde os ud af det hele

sidste sommer er at hvis man fastholder den lovgivning

i debatten at eu kommissionen har tilkendegivet over for danmark

er det medlemskabet man sætter på spil det er da en ny oplysning som jeg synes er interessant

jeg synes i øvrigt at det er udmærkede regler jeg mener egentlig ikke at det er et kompromis med det som jeg står for sådan er samarbejde

indgår i et samarbejde med andre partier om lovgivning der helt sikkert også hjørner som man ikke er fuldstændig enig i men der er trods alt mere at vinde ved at

derfor synes vi at det er en fuldstændig naturlig dialog at have når vi har lavet fælles regler

det fællesskab laver fælles regler vi har indflydelse på

med titlen hvad kan regeringen oplyse om eus indblanding i dansk udlændingepolitik herunder europa kommissionens konkrete indblanding

som min kollega fru zenia stampe

det er en meget bred

også se på udkastet til

og herre martin henriksens

er tale om indblanding på det område vi deltager i de forskellige former for internationalt samarbejde og det kan der være forskellige holdninger til som vi alle sammen ved men jeg håber da at df anerkender at et flertal i folketinget ønsker dette samarbejde

reglerne om fri bevægelighed er ikke omfattet af retsforbeholdet og vi deltager derfor fuldt ud på det område

opholdsdirektivet

det har vi også hørt i den

sag har været behandlet i folketinget

alene forholde mig til det meget overordnede spørgsmål som df rejser i forespørgslen nemlig hvorvidt eu

er kommissionens ret at forholde sig til de uklarheder der var konkret i den tidligere regerings

skal naturligvis være i overensstemmelse med internationale konventioner og de aftaler som vi frivilligt indgår

i disse konventioner og aftaler

mennesker valgte politikere og frie lande frivilligt vælger

skal vi naturligvis stå på mål for dem at df så ikke er

i eu politikken er et politisk standpunkt og naturligvis

men det er ikke et reelt standpunkt at man ikke skal stå til ansvar for de internationale aftaler et politisk flertal i folketinget har indgået

pålægger regeringen straks at orientere folketingets europaudvalg det ansvarlige fagudvalg og de relevante ordførere om enhver henvendelse fra europa kommissionen eller en anden

rigtig rigtig godt system i danmark hvor vi har et europaudvalg

vi håndterer de sager

forklaring fra den relevante minister der er til stede i europaudvalget men i

her i folketinget om hvorvidt mandaterne skulle forelægges i folketingssalen

det danske folketing via repræsentanterne i europaudvalget

direktiver og initiativer der kommer fra

diskutere om det foregår godt nok og om vi bliver inddraget

sager til orientering eller til mandatafgivelse så ikke også

fremlagt det her hvad er argumentet for at man ikke også

i folketinget som får forelagt det hvis det er eu i fremtiden ønsker at danmark skal ændre noget på et givent område

det her skal være undtaget

netop om at der var et misforhold mellem de aftaler

reglerne for fri bevægelighed og dansk lovgivning så det var

ny lovgivning ned over hovedet på det danske folketing

ikke levede op til de aftaler som vi allerede havde indgået

ikke tale om ny lovgivning der bliver presset ned over hovedet på os

johanne schmidt nielsen som ordfører

danske udvisningsregler udvisningsregler er for stramme det synes jeg for eksempel at sagen om elias den sag der netop har været i højesteret er et godt eksempel på elias blev dømt for at stå vagt for nogle pushere på christiania

halv års fængsel for samt en udvisningsdom på trods af at han i dag er

så vidt jeg husker og har været i danmark siden han var tyve år gammel selv personer som har begået mindre alvorlig kriminalitet og som har en

dømmes efter de nuværende regler til udvisning og sådan vil det også være når

en hundrede og firs som blandt andet indeholder den her ændrede formulering af udvisningsreglerne bliver vedtaget i næste uge for det andet

mener vi i enhedslisten ikke at dansk immigrationspolitik herunder udvisningsreglerne er noget som eu skal blande sig i lovgivningen om hvem der må komme ind i danmark hvem der må opholde sig her og hvem der skal udvises fra danmark bør være et anliggende for folketinget når det er sagt synes vi jo det er vigtigt at understrege at

man selvfølgelig skal lytte til

kommissionen eller andre eu institutioner og hvis eu for eksempel vurderer at de danske regler er i strid med eller på kanten af menneskerettighederne

dagens forespørgsel er jo som bekendt affødt af lovforslag l en hundrede og firs selv om jeg må give den radikale ordfører fru zenia stampe fuldstændig ret i at det er lidt

men jeg går ud fra at den er affødt af lovforslag nummer l en hundrede og firs hvis vigtigste element er at den længe ventede og hårdt

tiltrængte lempelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse træder i kraft en mindre detalje i det

fremgår af medierne at eksperterne er uenige om hvorvidt den her omformulering altså fjernelse af ordene med sikkerhed fører til nogen som helst reel ændring af hvem der bliver udvist og hvem der får lov til at blive i danmark men den ændrede formulering er i hvert fald ikke en skærpelse af udvisningsreglerne og derfor stemmer enhedslisten selvfølgelig også for dagbladet information påpegede så sidst i april at justitsministeren over for

mens justitsministeren i februar havde skrevet til eus justitskommissær om de forestående ændringer af udvisningsreglerne

dette vil blandt andet medføre at de eksisterende ord med sikkerhed bliver fjernet med henblik på at give øget beskyttelse mod udvisning det kan da godt være at ministeren kunne have udtrykt sig mere entydigt men i praksis tror jeg sådan set ikke at det får nogen som helst betydning om der står med sikkerhed eller ej men

som sagt er jeg glad for at man fjerner det så vi

vil så samtidig sige at jeg har lidt

sag som den her

se rimeligheden i at den skulle berettige de så vidt jeg husker ni og tredive spørgsmål som højrefløjen har stillet

forslag til vedtagelse der et forslag som enhedslisten er

at konventionerne naturligvis skal overholdes og at den danske udlændingelovgivning skal være i overensstemmelse med

den kommunikation der foregår mellem regeringen

så er det jo meget dejligt at dansk folkeparti for en gangs skyld

der skal være noget mere åbenhed i kommunikationen med eu så den synes jeg såmænd også

men vi stemmer naturligvis for det forslag

set ikke noget overraskende i hvis det nu var sådan at

et godt forslag men jeg synes som sagt også det er et godt forslag vi har

i samarbejde med regeringen hvor det blandt andet understreges at udlændingepolitikken

skal foregå i overensstemmelse med konventionerne

herre simon emil ammitzbøll at det

en forespørgsel om hvad regeringen kan oplyse om eus indblanding i dansk udlændingepolitik herunder europa kommissionens konkrete indblanding i de danske

jeg

den holdning at udlændinge skal være velkomne i danmark hvis de er blevet tilbudt et arbejde eller en studieplads

de skulle være blevet gift med en dansker det kan også være sådan at de er kommet her som flygtninge

idé at udlændinge kommer til danmark for at begå kriminalitet

mulighed for at udvise kriminelle udlændinge af danmark når man nu ser forespørgslens

få lejlighed til måske at diskutere noget mere en anden gang det

mest i dag jeg vil sige at vi i liberal alliance er meget optaget af netop den debat

er i stærke overvejelser om hvad vores stillingtagen

forespørgslen er rejst med henvisning til en konkret sag som også

der har det været sådan at

vi er enige med dansk folkeparti i at folketinget burde have været orienteret på et tidligere tidspunkt og på en

man sige mere grundig måde end tilfældet har været derfor er vi så gået sammen

delt således at man har mulighed

ændre på netop udvisningsreglerne

god debat den her gang med lidt mere perspektiv

debatter vi har haft om det her nemlig et mere generelt forhold om eu og dansk udlændingepolitik på trods af det

kommet meget nyt frem derfor vil jeg bare gentage hvad der er hovedpointen nemlig at

lovforslaget retter op på en lovgivningsmæssig uklarhed

kommissionen altså påpegede i sommeren to tusind og elleve

den uklarhed der er mellem lovteksten og bemærkningerne til

men det er også vigtigt for mig at slå fast at selv om det forsøges modsagt

kunne udvises i morgen populært sagt det er også et kendt synspunkt for dem der

mange debatter om det her forslag

om brevet til kommissær reding

kommissionen at der er en øget beskyttelse

rent juridisk at der er en øget retssikkerhedsmæssig beskyttelse netop fordi den uklarhed som den tidligere

kunne udvises i morgen

forslag om en anden procedure for det og der vil jeg bare henholde mig til

fornøjelsen af ganske mange gange at være på besøg fordi mit område som er ria området er et temmelig omfattende område det er genstand for en rigtig god debat hver eneste gang vi har møde og selv når de finder sted meget tidligt om morgenen

ganske godt og det baseres

jo er fastlagt i de forskellige beretninger der er i europaudvalget og og dem er regeringen

men vi vil henholde os til at der er et rigtig godt samarbejde og derfor finder vi altså ikke at der er grundlag for at

at man mener at det er rigtig rigtig fint og godt

der foregår på eu området men lige præcis med det her

den opfattelse at der skal man ikke orientere og indhente mandat fra folketinget

her sag er så speciel at der skal man ikke indhente et mandat

er beskrevet for spørgsmål vedrørende eu sager i de forskellige beretninger der ligger til grund for folketingets europaudvalgs samarbejde med regeringen er ganske fyldestgørende

synes vi er vigtigt at have som et godt grundlag

det grundlag er godt men kan vi ikke få et argument for

det grundlag der ligger så er godt og et argument for hvorfor man så ikke ønsker at udvide det grundlag

hvis der fremadrettet kommer en henvendelse fra

og indhenter et mandat fra folketinget inden man siger til

side at levere et godt argument for

argument for at de skal ændres

også respekt for som han selv startede med at sige at han

her på vegne af fru inger støjberg og er der et lovforslag fru inger støjberg og jeg har

side fem i bemærkningerne til lovforslaget

nogen ændring af domstolenes praksis i sager om udvisning af kriminelle udlændinge personer der kan udvises efter de gældende regler vil også fremover blive udvist

anden spalte midtfor i lovforslaget jeg håber det er svar nok

jensen

ikke være nogen som helst tvivl om at de selvfølgelig også har mulighed for at se

afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted